nielsen forespørgsel nummer

og fire og halvfems fire hundrede og fyrre fire

fem og fyrre fire hundrede og seks og fyrre de er derfor bortfaldet så er forhandlingen er åbnet

meget fællesskab i den sag jo vist er der store udgifter og mange penge der bliver rykket rundt

men ikke en eneste privat arbejdsplads ekstra ikke en eneste og så

må sige når man svigter ambitionen om at skabe nye job svigter man fællesskabet

i fagbevægelsen det skal ikke hedde sig at man skal gå igennem en hel valgperiode med en socialdemokratisk statsminister og finansminister uden at man kvitterer for den hjælp man plejer at få fra den kant når valget nærmer sig sagen er blot

socialdemokratiske ministre besøger børnehaver ældrecentre og sundhedshuse

billeder af smilende børn og politikere måske regeringen ved samme lejlighed skulle have fortalt dem at det er dem der betaler regningen

at disse børns forældre kan skyde en hvid pil efter flere arbejdspladser mit bud er at det gavner mere at far får et arbejde end at hvert barn får

ekstra det er glimmer men det er ikke guld

langt størstedelen af de fjorten

iværksættes efter to tusind og femten altså efter et folketingsvalg kun godt og vel tre milliard kroner i to tusind og femten om regeringens

sagde økonomiprofessor bo sandemann rasmussen det er en besynderlig måde at lave finanslov på og så tilføjede han det er klart at aftalen om finansloven for to tusind og femten kommer til at syne af mere end det der reelt

effekten af denne finanslov på økonomien i to tusind og femten er beskeden regeringen sælger illusioner og luftkasteller og det minder påfaldende meget om det

peger i en helt anden retning og det viser at regeringen altid har været halvhjertet når det kom til at skabe nye job

at hun holder med brøndby der er for meget zigzag

man finansministeren zigzagge rundt i den økonomiske politik i begyndelsen af september fik finansministeren sine embedsmænd til at udsende en underlig pressemeddelelse fakta om regeringens ansvarlige økonomiske politik hed den og teksten startede sådan her regeringen

og pludselig var det nødvendigt for regeringen at fremrykke beskatningen af danskernes pensioner

for at få regeringens politik til at hænge nogenlunde sammen mere ansvarlig var politikken så heller ikke

mange danskere har hørt om og jeg skal da være den første

indrømme at overskriften vel er nogenlunde lige så sexet som en printplade

komponenter men nok om det

får man den skinbarlige sandhed om regeringens økonomiske politik lovforslaget er nemlig en nødbremse formålet er at udskyde en allerede vedtaget og planlagt lov og hvorfor så det

indførelse til den anden marts to tusind og seksten

det forventede engangsunderskud ved engrosmodellens indførelse på en milliard kroner falder i to tusind og

i eus stabilitets og vækstpagt i to tusind og femten

at hvis man gennemfører det man allerede har vedtaget så kommer eu efter os med spanskrøret

fællesskabet venstre ønsker en mere helhjertet kurs

finanslov må handle om at skabe private arbejdspladser og praktikpladser den må handle om at integrere indvandrere i vores fællesskab den må handle om at flytte folk fra passiv forsørgelse til aktiv beskæftigelse i stedet for at investere i arbejdsfællesskabet gør regeringen det stik modsatte regeringen øger underskuddet og reducerer arbejdsudbuddet regeringen øger det offentlige forbrug på baggrund af overoptimistiske forventninger om vækst og stigende oliepriser men se jer da omkring i verden venstre ønsker at fortsætte den politik der fik danmark igennem krisen

indsats for at udvikle danmark

at betale sig at være i arbejde end på offentlig forsørgelse

at drive virksomhed i danmark så vi kan genvinde nogle af de mange tusinder af arbejdspladser vi har mistet en fælles indsats der sikrer at vi også i fremtiden

derfor vil vi genindføre håndværkerfradraget der ifølge dansk byggeri har skabt rigtig mange arbejdspladser derfor vil vi sænke skatten

derfor vil vi gennemføre et udgiftsstop der sikrer at de offentlige udgifter kun stiger i takt med pris og lønudviklingen i venstre mener vi at den offentlige service skal være i orden men det er altså skatteborgernes penge og derfor skal de prioriteres rigtigt inden for rammerne af et udgiftsstop er der milliarder

milliarder vi kan sætte i værk til gavn for borgerne og vi prioriterer sundhedsvæsenet

endnu bedre det private erhvervsliv har i årtier øget produktivitet og service og holdt priserne i ro det må også kunne lade sig gøre i det offentlige i venstre ved vi

derfor kan det naturligvis også lade sig gøre at holde budgetterne og samtidig levere samme høje service i det offentlige vi tør have ambitioner og stille krav og det er lige præcis her vi ser forskellen til regeringen regeringen mangler fornuftige ambitioner i stedet forsøger i hvert fald socialdemokraterne sig med en relancering

fair løsning i nye klæder i laser og pjalter

påstår og det skal være mine sidste ord

tilhører fællesskabet det er desværre forkert

tilhører kun regeringens fællesskab fagbevægelsen og venstrefløjen sagen er blot

svigter man det danske

konkurrenceevne så vi ser gerne og det kan man også se ud af vores finanslovsudspil

er penge til at lette skatten på arbejdsindkomster og at man for eksempel kigger på nogle af de afgifter som er særlige for danske virksomheder tag nox afgiften regeringen har

er en afgift som store dele af den danske fagbevægelse siger er direkte skadelig for deres medlemmer og som virksomhederne siger betyder

at deres konkurrenceevne er klart dårligere det er et konkret eksempel

og derfor kommer vi ikke til

vores ambition om at holde størrelsen af den offentlige sektor

faktisk drejer

vil skabe økonomisk rum til at kunne lette nogle af de byrder der er på danske arbejdspladser

at lade være med at lade en af verdens største offentlige sektorer vokse

nu mener at det kun gælder erhvervsskatter efter at vi i over tre år har diskuteret at der er behov for at gøre noget for

at gå fra passiv forsørgelse

på de laveste arbejdsindkomster

med de to instrumenter sørger for at det i højere grad kan betale sig

handler i høj grad om at sende ubetalte regninger ud i fremtiden altså løfter man ikke ved om man kan holde derfor har venstre hele tiden sagt at vi udstikker en retning for vores politik og den vil vi forsøge at få gennemført hvis vi kan få flertal for det det afgør vælgerne men den retning er at vi gerne ser at man holder en af verdens største offentlige sektorer i ro og at man så bruger det råderum til netop at sænke skatter og afgifter som der bliver spurgt til kan jeg så garantere

man kan lytte sig til at der er andre partier der mener

jo længere tid regeringen sidder det er et matematisk faktum så derfor har vi ikke lagt os fast men man kan se i vores konkrete finanslovsudspil at der sætter vi en sum af

og så er der en sum

skal gå til for eksempel

afhænger jo også af hvor mange penge der er til rådighed så det kan

der er en massiv vitaminindsprøjtning til sundhedsvæsenet og

og andet er venstres budskab til danskerne i dag

skrue den her investering tilbage så vil man droppe den investering der lægges an til

i år det synes jeg er ærgerligt ikke for venstre men for danmark og for det resultat vi ser på nu men det ændrer

hvor man zigzagger og ikke kan finde ud af om vi har en politik eller ikke har en politik sandheden er at vi er uenige

væksten vi vil prioritere den private jobskabelse og vi har nogle konkrete virkemidler til hvordan vi kan nå et resultat regeringen til gengæld og socialdemokraterne har i tre år uafbrudt sagt at nu

og otte gange det tror jeg vi er oppe på har man måttet nedjustere de økonomiske skøn og har derfor ført en politik der ikke svarer til virkeligheden

i skønnene jeg kritiserer regeringen for at føre en politik der ikke forholder sig

og de stiger med de prisstigninger der er for varegrupper det betyder oversat til dansk at

ikke anerkende at et udgiftsstop

et behov inden for visse dele af den offentlige sektor som følge af at der for eksempel bliver flere ældre ja

mere service for de samme penge

at lige præcis det område som herre jonas dahl spørger ind til har haft negativ vækst

det at man fører en politik der som udgangspunkt giver mulighed for at have den samme økonomi og altså ikke en negativ

skal spares en milliard kroner i den offentlige sektor ved øget privatisering og udlicitering hvor skal de en milliard kroner findes henne kunne vi

man kunne gennemføre de ting men det giver jo sig selv at som ugerne går

det faktum at venstre ikke er en

ja så bliver det jo en en mere og mere teoretisk diskussion vi så skal have

det har været deres bud jeg kunne også notere mig at da debatten kørte i medierne var der

mange borgmestre der var ude at sige vi er skeptiske over for venstres forslag fordi der er kort tid til at implementere det vi så gerne

kommuneøkonomiaftaler så man havde tiden til

et argument mod at det kunne lade sig

er jo dem der i de konkrete opgaver for eksempel de konkrete

ville skulle gennemføre sådan en

ansvarlig at den lå inden for rammerne og så fordi

man skulle give store gaver til enhedslisten

fremrykke beskatningen af pensionerne det synes jeg da er kritisabelt for det viser jo med al tydelighed

på økonomien vi støtter

og det vil vi sådan set ikke stå i vejen for men det ændrer

som regeringen fremlagde og den politik som man har måttet betale

store store udgifter der er kommet pludseligt kunne have været noget mindre

at der vil være en større margen hvis man går ind og ser på det kan man se at vi lader være med

flere penge så vi har et overskud på det finanslovsudspil vi har lagt frem

en smule som tænkte penge og jeg mener stadig ikke at vi har fået svar på

man kan spare så voldsomt hurtigt og effektivt på i kommunerne

det er jo fordi kommunerne uanset

har flere forskellige

fra konkrete kommuner på hvad man gør i dag men

som er en af de virksomheder der udfører nogle af de her opgaver

kan spare tolv milliard kroner men det

og tyve skal kunne få mere velfærd for de samme penge

vi en ny regering og så laver vi en ny aftale med kommunerne jeg skal bare være helt sikker

kommuneaftalen som man lavede i sommer og som venstre

ikke villet tale med venstre og derfor er vi jo heller ikke kommet igennem med det her ændringsforslag

til september at der skulle være

så bliver det jo også en lidt mærkværdig diskussion

debat med socialdemokraterne under førstebehandlingen om om vi ikke skulle lave noget sammen som ville muliggøre at vi kunne gøre noget for privat beskæftigelse

kroner fra kommunerne og vi faktisk ender med at give nogle penge til kommunerne skal man så forstå det sådan at venstre vil

de ekstra penge til pædagoger og hjemmehjælp som vi har givet tilbage

er det nogen sinde sket før at man laver en økonomiaftale om sommeren og så genåbner den om om efteråret

om man kunne åbne en kommuneøkonomiaftale

man så i gang med fordi kommunerne står med regningen for

hurtigere er det i virkeligheden det man vurderer

nulvækst i fremtiden

stop det nu

så vi siger ja vi siger at vi

en af verdens største offentlige sektorer bare skal vokse yderligere for vi vil gerne have råd til at skabe nogle private arbejdspladser for vi tror det skaber en positiv spiral hvor væksten stiger hvor skatteindtægterne stiger

dermed også får et rigere land og også har råd til den offentlige velfærd det er vores ambition

fra hver enkelt folkepension er en skræmmekampagne og det står i skærende kontrast til at den siddende regering har skabt negativ

i de senere år er kommet flere ældre per ansat i ældresektoren er det en udvikling som herre peter christensen mener kan forstærkes i de kommende år

så er det da fint nok så er det da okay

aldrig handle om

det jeg synes er interessant er at når man lytter til regeringspartierne

de områder kommunerne har ansvaret for ikke er blevet dårligere de sidste tre år

i kommunernes økonomi og når vi så siger at vi som udgangspunkt

er det herre peter christensens opfattelse at man i forlængelse af de seneste års reduktioner af pengene til ældre set i

afgørende for venstre at man beholder niveauet

en debat vi ser ens på fordi vi netop er er optaget af kvalitet frem for hvem der løser opgaven derfor som svar på det sidste ja det er kvaliteten der er afgørende

eller bedre ved at gøre tingene på en anden måde så er det da fint

i sin to tusind og tyve plan er at regeringen har en ambition om at man for tolv milliard kroner skulle kunne få mere service

til at gøre det senere når man skal beholde den her nulvækst

får fra venstre altså politikken mangler jo hvor er politikken og

muligheder det vil give for at skabe private job

at der vil komme flere ældre så det at man som udgangspunkt har mulighed for at holde den samme økonomiske ramme i kommunerne

og så den virkelighed som har været de sidste tre år mens

de selv kalder det jeg

hvor man igen skal se det ene ufinansierede valgløfte

ene luftkastel fremført

en chance for at blive gennemført efter et valg det er ren bestikkelse af vælgerne

nej det klare udgangspunkt og den grundplatform jeg ønsker at stille mig op på hvis jeg skal være statsminister

andre partier jo stille en anden derop er nulvækst ikke længere et centralt krav for

er lidt varsomme med at love ting da der er den mulighed at venstre ikke får absolut flertal det forbehold ved jeg at socialdemokraterne ikke lægger ind i deres etablering af valgløfter man kan huske en fair løsning fra før valget det er jo helt vildt

det er jo så fair at man bliver klogere men så skal

procent sikker på vi kan gennemføre

med at gentage løftebruddene

at det lars løkke rasmussen siger er venstres udgangspunkt

arbejde for et udgiftsstop af den simple årsag at det vil give et økonomisk råderum til at vi kan skabe private arbejdspladser

end mange andre lande det betyder at når man er ude på et gymnasium og diskuterer politik så kan man sige til de unge mennesker at de er den første generation der bliver fattigere

er en ambition vi skal acceptere det synes jeg vi skal gøre noget ved og det kræver at vi også har nogle penge at lette byrder så vi kan skabe arbejdspladser og skabe privat vækst

nu er der blevet talt rigtig meget om nul

hvad er det så man skriver i økonomisk redegørelse

man har meget høje offentlige forbrugsudgifter

bekræfte det

er en meget meget stor distance til regeringen

der hænger på mange af de regninger der er forbundet dermed

så er det fuldstændig rigtigt at det der var overraskende at se i økonomisk redegørelse

fik udleveret i sidste uge

opererer med at den vil have en

offentlig vækst i to tusind og seksten på nul

skal holde udgifterne i ro altså have nul

det er forskellen på om alt er godt eller alt er skidt

er at vi finder nogle muskler til at kunne gøre noget for den private beskæftigelse det er venstres

til at glæde sig over finansloven da regeringen i sensommeren havde fremlagt sit forslag og vi behandlede det her i folketinget nævnte jeg historien om den halvfems årige esther andersen fra københavn i københavn havde

valgt at bruge pengene fra den ældremilliard regeringen afsatte sidste år til en klippekortsordning hvor man som ældre kan spare hjemmehjælpstid sammen til at gøre eller få gjort noget man selv vælger og esther andersen havde valgt noget som hun havde elsket siden hun var barn

hvor den halvfems årige dame med egne ord ikke føler sig som en dag over halvfjerds når man læser den historie er der ingen tvivl om at ældremilliarden og københavns klippekort giver esther andersen noget ekstra livskvalitet og den endelige finanslov indeholder nu at denne mulighed med klippekort til valgfri hjemmehjælp der kan bruges på en gang imellem at få støvsuget en ekstra gang tage en gåtur eller få tilberedt en livret ikke længere kun er et københavnsk fænomen men klippekortet udbredes til hele landet så den svageste gruppe ældre i alle kommuner kan få glæde af den gode

vi står med en finanslov hvor vi endnu en gang kan gøre noget for mennesker der har fortjent det og som har brug for en ekstra hånd fra fællesskabet det er ældre mennesker som esther andersen der i en høj alder har brug for det fællesskab som velfærdssamfundet er og som nu får lidt bedre mulighed for at sætte dagsordenen i sin egen dagligdag det er den ufaglærte arbejder der har brug for sin fagforening til at sikre

en ordentlig løn og bekæmpe den sociale dumping der måske truer hans job han får nu en konkret skattelettelse og diskriminationen mod den reelle fagbevægelse fjernes fordi fradraget for faglige kontingenter

det er de danskere som vi jo alle kender nogle af der bliver ramt af kræft eller kroniske sygdomme

med deres familie og venner bliver kastet ud i en meget svær tid der kan vi nu sætte fem milliard kroner af til bedre behandling over de næste fire år det er alle de arbejdsløse danskere der har brug for at vi fører en økonomisk politik der bidrager til at skabe flere job

leverer finansloven og det er borgerne i de byer hvor det nu bliver muligt at sikre mere blandede beboersammensætninger og skabe en velfungerende by frem for øget opsplitning og flere rigmandsghettoer alt det gør vi fordi vi mener noget fællesskabet og det velfærdssamfund vi i danmark har sammen med gratis adgang til god sundhedsbehandling og uddannelse med ordentlig velfærd for de ældre hvor vi står sammen om at bekæmpe social dumping hvor vi står sammen om at skabe nye arbejdspladser

naboens problemer også er mit problem det velfærdssamfund er en bedre og mere menneskelig løsning på de udfordringer danmark møder

omtalte det ville der ikke være råd til med nulvækst

mere lighed i sundhed i kraft af et omfattende sundhedsudspil

ikke muligt at gennemføre med nulvækst men det er så også hvad vi ved om venstres nulvækst i to tusind og femten hvad der skal ske i de

fortaber sig i tågerne det eneste vi kan regne med bekræftede herre peter christensen for et øjeblik siden er at de penge herre lars løkke rasmussen sparer på fællesskabet i stedet skal bruges på skattelettelser og gerne til de mest velstillede venstre nægter fortsat at fremlægge en egentlig økonomisk plan der rækker flere år frem i tiden og selv deres forsøg med et

til finanslov for to tusind og femten hænger ikke sammen med de ændringsforslag som venstre har stillet til regeringens finanslov som vi stemmer om i aften forsøger de at skjule konsekvenserne af nulvækst med forskellige kreative bogføringsteknikker

man skam har masser af penge til velfærd samtidig med at man vil dele store beløb ud i skattelettelser og

ikke sammen venstre vil som noget nyt i landets økonomiske planlægning ikke sætte en krone af til uforudsete udgifter i dansk økonomi næste år det er ikke ansvarligt og det hænger ikke sammen venstre vil finansiere rigtig mange ting med et såkaldt moderne kontanthjælpsloft og hvad det så egentlig går ud på kan venstre ikke redegøre for man tilpasser bare beløbet i regnearket som man skrider frem så lidt flere skattelettelser kan passes ind men det hænger ikke sammen og bare for et øjeblik siden er der nu kommet et svar til finansudvalget der viser at uden fremrykning af pensionsbeskatningsindtægterne

ville venstres finanslovsforslag klart bryde med den

venstre selv har advaret så meget imod men den slags fiksfakserier er venstre altså ude i for at skjule konsekvenserne af deres nulvækstpolitik jeg har læst i dagspressen at

herre lars løkke rasmussen i hvert fald ikke bruger tid på at drikke øl med herre kristian jensen og så kunne de to måske afsætte nogle timer til at få lavet og fremlagt den konkrete og ærlige plan som venstre skylder danskerne eller er sagen bare den

ikke vil stå ved konsekvenserne af deres nulvæksteksperiment med danskernes fælles velfærd

valg tør tage den reelle diskussion om vejene i dansk politik

i forhold til sine partilederkolleger i venstre og konservative og liberal alliance sidder pengene til offentlige udgifter helt anderledes løst hos herre kristian thulesen dahl om det er gratis offentlig transport til ældre ti milliard kroner mere til forsvaret eller forhøjelse af førtidspensionen og ældrecheck så holder dansk folkeparti sig ikke tilbage og herre kristian thulesen dahl er nu heller ikke ligefrem afholdsmand når det kommer til skattelettelser så langt fra dansk folkeparti har foreslået for hele seks og fyrre milliard kroner i skattelettelser fremgik det for nylig af dagbladet bt

men nu har dr givet mig svaret på hvor inspirationen til den letsindige omgang med finansieringen af ofte sympatiske men også meget dyre

kommer fra jullerup færgeby bliver jo genudsendt i år den blev sendt første gang i nitten

tvivl set den adskillige gange

flere og flere ting som serien skrider frem og det har herre kristian thulesen dahl så

hen omsat til at være dansk folkepartis økonomiske politik man hører næsten

thulesen dahl gå og nynne på gangene et hjem til en forvildet kat alle mand får lavere skat og en bro på kattegat kan du få for en krone

man kan bukserne nu også holde for herre kristian thulesen dahl

samtidig med at han siger at han vil have mere vækst i den offentlige sektor så peger han på en statsministerkandidat der vil have nulvækst samtidig med at han giver indtryk af at angre sin egen idé om dagpengereformen af omsorg for de ledige vil han alligevel støtte at herre lars løkke rasmussen og

samuelsen kan være i førersædet når nye justeringer af dagpengene skal diskuteres efter næste valg det er helt åbenlyst for meget at skræve over politisk mere end selv de længste ben og den mest solide buksebag kan klare og som i jullerup færgeby må jeg sige til herre kristian thulesen dahl kristian du har revnet dine bukser

politik handler for socialdemokraterne om almindelige menneskers hverdag muligheder og drømme for dem selv og deres familie vi går op i at folk har et arbejde at stå op til om

at samfundet strækker et ordentligt socialt sikkerhedsnet ud under dem der har det særlig svært og med denne finanslov arbejder regeringen videre i den retning

vil arbejde videre vi fortsætter den økonomiske politik der gør at der har været uafbrudt fremgang i beskæftigelsen fem kvartaler i træk og at over tredivetusind flere er kommet i arbejde siden sidste sommer med både store offentlige investeringer vækstplaner og satsning på uddannelse og opkvalificering af vores arbejdsstyrke aftalerne om finansloven vil gøre en positiv forskel for almindelige mennesker i danmark og understreger socialdemokraternes vilje til at styrke vores solidariske velfærdssamfund så jeg glæder mig til juleaften med familien

vi vedtager fællesskabets

godt sende herre jesper petersen regeringens to tusind og tyve plan

anderledes er

holde de offentlige udgifter i ro og så bruge pengene på at lette skatter og afgifter

de økonomiske rammebetingelser der sættes i to tusind og tyve planen deler vi

om der i de næste år vil være tyve milliard kroner fra eller

til otteogtyvetusind offentligt ansatte fra eller til når der samtidig bliver væsentlig flere ældre dyrere sundhedsbehandlinger og flere unge der gerne

en uddannelse vi står med de opgaver og har vel også områder hvor vi godt vil højne kvaliteten det kan vi gøre fordi vi ikke bedriver nulvækst det gør en kæmpe forskel for vores samfund og derfor kan man ikke forsøge at gøre det her til en banalitet eller en ligegyldighed det er en afgørende diskussion men jeg forstår at venstre

ikke har tænkt sig at svare på de spørgsmål før valget ikke vil give danskerne mulighed for en reel samtale og debat om hvilken vej vores samfund skal gå

en vækst i den offentlige sektor der gør at man kan løfte opgaverne højne kvaliteten følge med når der

man ikke har en krone til det og alene vil skyde dem af

fik fat i svaret eller havde for travlt med at diskutere med sine partikolleger men jeg svarer gerne på det igen hvis der er behov for

til kaffe og så kigger vi på det det man kan se der er lavet i den her finanslov er jo ikke en løsning når man kigger på

ordføreren siger at det her her står til efter et valg

at det ikke er fordi dansk folkeparti ikke har ønsket at deltage i de her forhandlinger

inviteret det er fordi socialdemokratiet ikke vil løse den udfordring

nævnte i min tale er det bizarre dansk folkeparti

en meget lang rejse man starter med selv at finde på at der skal laves en dagpengereform får venstre og konservative med på ideen gennemfører den med den meget brutale indfasning og de drastiske konsekvenser det har så angrer man bagefter og siger det måske alligevel ikke

at være en ret dårlig sag og så skifter man lidt mening om det undervejs og kommer med nogle

er af betydning her er hvordan flertallet er sammensat i det her folketing efter næste valg hvem der sidder for bordenden når dagpengekommissionen har afrapporteret

skal laves en justering af dagpengereformen og

dansk folkeparti i ramme alvor at man skal sætte den samme mand som opfandt det man nu forsøger at lave om på til at gøre det måske med lidt hjælp fra herre ole birk olesen og joachim b olsen og andre

dem der tænker mest på de ledige her i landet

på udviklingsområdet altså de penge vi sender ud af landet ligger vi tæt på noget der ligner tretten milliard

og tyve der vil blive et provenu på hvis vi kigger på de ekstraudgifter der er på asylområdet

i den finanslov der er nu er afsat over fire milliard kroner til at håndtere det det kan man så også gange op

og tyve så får man meget store tal er ordføreren ikke enig i at den vækst som ordføreren står på talerstolen og siger der har været i det offentlige ene og alene

den forfejlede politik man har ført på udlændingeområdet det er der udgifterne ligger

at der kommer flere varme hænder ude i kommunerne når man kigger på tallene for hvad kommunerne bruger på en ældre så at det er faldet støt mens den her regering har haft regeringsmagten

dem holder vi som regeringsparti selvfølgelig gør vi det det der er chancen hvis man gerne vil lave om på dagpengereformen er den chance man får når man går til valg igen og når der skal sammensættes et nyt flertal og der anbefaler herre rené christensen og dansk folkeparti altså

et flertal af partier som lavede den gamle dagpengereform som man nu kritiserer så meget

hen ikke på at dansk folkeparti for alvor mener det man opfandt selv dagpengereformen dengang og vil bede politikere som stod bag den og som taler om de ledige på en måde

om at lave nye revisioner af dagpengereformen tror herre rené christensen og dansk folkeparti på at det bliver bedre for de ledige hvis anders samuelsen skal sidde og

lars løkke rasmussen i øret når man skal lave en ny dagpengereform det er det

milliard kroner mere til den lokale velfærd i kraft af den her finanslov det ville ikke være sket hvis herre lars løkke rasmussen var statsminister

lønmodtagerne end der hvor vi er havnet nu hvor alt for mange falder ud den situation vil

også mulighed for at diskutere jeg synes der er grund til at kvittere for at det igen er gjort sådan i finansloven af sf socialdemokraterne andre partier

finansloven at vi faktisk tager alvorligt at der er lavet en dagpengereform med en ret kraftig indfasning som rammer rigtig mange mennesker og at vi ad flere omgange og nu igen med den her finanslov tager tiltag

hjælper nogle af dem der kommer i klemme det viser jo en vilje til at reparere på de her ting til gavn for de ledige

men herre jonas dahl ved lige så vel som herre rené christensen at flertalssituationen er låst nu det er situationen efter næste valg der er

og ikke bare sige at det kan vi diskutere hvad er det socialdemokraternes politik er hvad er det vi kan regne med at socialdemokraterne faktisk vil arbejde for efter et valg vil socialdemokraterne for eksempel lægge stemmer til et et alternativt dagpengeflertal efter et valg

er et flertal i folketingssalen hvad vil socialdemokraterne så skal de radikale så

at den dagpengereform der blev lavet i sin tid var god

at lave justeringer

det vil jo ske i forhandlinger med de partier der forhåbentlig fortsat kan være en del af regeringen

bnp men dengang jeg blev født blev jeg da født på det lille gram sygehus som siden er blevet nedlagt jeg gik i børnehave min faster

alle mulige offentlige ydelser som der også er i dag er herre jesper petersen enig i

de skal jo også bruges klogt og er herre jesper petersen enig i at der formentlig det siger i hvert fald regeringens produktivitetskommission kan spares endda betydelige beløb

og er herre jesper petersen ikke enig i at man også kan gøre den offentlige service betydelig bedre uden at den nødvendigvis skal blive dyrere

regeringens produktivitetskommission siger at man kan effektivisere

modernisere og effektivisere i den offentlige sektor i den to tusind og tyve plan der

er lagt frem vi vil så bare bruge den gevinst på faktisk at forbedre kvaliteten for borgerne i de velfærdsinstitutioner de møder og vi har jo også nogle ret kraftige udfordringer foran os hvis vi skal sørge for stadig væk at have et godt velfærdssamfund

skal ikke skrues tilbage til hvordan velfærden var a la nitten to og halvfjerds hvor herre ole birk olesen selvfølgelig var så heldig at der havde været nogle socialdemokratiske regeringer forud der havde taget hul på at lave

ikke skulle betale lige så meget

der var skattefinansiering af forskellige servicer det

ud af kronerne helt åbenlyst

oversæt ikke det til enighed i liberal alliances politik og alle de mellemregninger der var

vores svar er at når man effektiviserer den offentlige sektor

vi gøre noget ved at danmark har verdens højeste skattetryk for det synes vi faktisk er et problem

at hvis man gerne vil drive den offentlige sektor mere effektivt vil man skære den ned til sokkeholderne og så vil der ikke være nogen velfærd så vil folk ikke kunne komme på sygehuset og så vil de gamle ikke blive passet og

det passer jo ikke vi har regeringens ekspertkommissions ord for

penge

i de her år for eksempel flere ældre de skal også have en ordentlig pleje fremover jeg

har fået en ordentlig pleje har været i den samme ble alt for mange timer det skal vi da kunne gøre bedre

hvis vi har muligheden for det der prøver vi jo så at effektivisere os til noget rum at gøre det med

for at en del af den vækst der er og det økonomiske råderum vi har

bruger vi altså til at forbedre kvaliteten i vores offentlige sektor det står ikke stille

forventning om at kvaliteten vokser i takt med

stille det op som herre ole birk olesen gør men hvis vi er kommet så langt som til at jeg har gjort herre ole birk olesens dag god ved at sige at jeg mener

at kontantydelsen i to tusind og femten dækker et sted mellem fem hundrede og tre tusind

skal koste seks hundrede og ti million kroner der var et par af mine venner som ikke er sådan født i går og som faktisk er vant til at arbejde med tal og sidder i en a kasse

hvordan hvordan kan det

cirka tre tusind ledige i tre måneder det vil sige

halvfjerdstusind kroner om måneden

det har jeg også spurgt om jeg har endda spurgt selveste finansministeren

mørkelygte der tændes og så kan man ingenting se

et øjeblik og så få en forklaring på hvordan det kan koste seks hundrede og ti million kroner i to tusind og femten

de grænser vi har lagt for hvor mange penge vi synes det er ansvarligt at bruge

finde en aftale med enhedslisten om at lave den her kontantydelse hjælpe nogle af de mennesker der ellers kommer i klemme

fortsætter den økonomiske politik der giver flere arbejdspladser og det er jo nok så vigtigt

så også inden for det rum der er kunne afholde de udgifter der er til offentlige investeringer og til at føre de vækstplaner ud i livet som regeringen har taget

akutjobbene regnede man med at det skulle give akutjob til

mennesker det gav akutjob til

engang brugt otte million kroner

en finanslov er jo et budget for næste år hvorfor i alverden kan man ikke være mere præcis altså hvorfor hvorfor kan højtuddannede

aldrig kommer til at passe

økonomi og at vi så inden for det jo blandt andet gennemfører den her

en serie af velfærdspolitiske tiltag sundhed ældrepleje inklusion i folkeskolen daginstitutioner

lofter som vi har aftalt

gøre det er jo meget væsentligt fordi det fastholder en høj grad af tillid til dansk økonomi

så ser det heller ikke ud til at det er specielt positivt

forløb enten et positivt eller et negativt

at man får væksten når hovedargumentet i den økonomiske redegørelse er

formentlig vil opleve en fortsat

ligger fuldstændig anderledes end dem der laver de andre skøn overhovedet ikke faktisk har regeringen

svært at spå om fremtiden at der er den her situation

økonomisk redegørelse men

i beskrivelsen af situationen

kommet knap fyrretusind flere mennesker i arbejde otteogtredivetusind mener jeg at tallet er ret præcist otteogtredivetusind flere danskere

et arbejde at stå op til om morgenen ikke kun på grund af vores økonomiske politik men også på grund af vores økonomiske politik og det sker selv om der er en relativt beskeden vækst der er blandt andet den

olie og gasudvinding som man jo ellers ynder at tale meget om der trækker ned i de tal

skatter og afgifter både for personer og virksomheder der bliver

til regler og bureaukrati som bliver ændret og gør det lettere at drive virksomhed der vil være en økonomisk politik der fortsat gør at renterne er lave en politik der gør at der er store offentlige investeringer der omsætter sig direkte i private arbejdspladser så

er da de mange mennesker i den offentlige sektor som risikerer at blive fyret når man fører nulvækst eller

er da dem der er i fare for at miste deres arbejde under os er der kommet fyrretusind flere i job siden april sidste

jeg tror ikke at socialdemokraternes ordfører vil sige at der har været en velfærdsmassakre

men man kan forstå

fyres i tusindvis af ansatte det er det glade budskab fra socialdemokratiet

til hvad man ellers hører at

med en offentlig forbrugsvækst på nul

være råd til et par tusinde flere offentligt ansatte det er tre

eller fire tusind flere men

er det der ligger i alle de svar der afgives i finansudvalget som jeg er sikker på herre torsten schack

er cirka en forskel på otteogtyvetusind offentligt ansatte fra to tusind og fjorten

præcis hvor mange flere der vil være hvis

men at forskellen vil være de her otteogtyvetusind er det der ligger i den økonomiske

kunne jo så diskutere om man synes det er er godt eller

og jeg hører ikke at det er et udtryk for en velfærdsmassakre og at velfærdssamfundet er bombet tilbage til stenalderen det må vel være fordi man har fået den offentlige sektor til at gå lidt længere på literen og det skal regeringen ikke have kritik for det skal den have ros for

en offentlig forbrugsvækst i to tusind og seksten

lige pludselig bliver til et minus men i to tusind og seksten sker der så ikke noget helt ærligt enhver kan da høre at der ikke er nogen sammenhæng i de

som det har været men der har ikke været en nulvækst i den offentlige sektor men en vækst i regionerne og i staten fordi flere får en uddannelse og det afholder vi udgifter til fordi vi forbedrer sundhedsvæsenet med omtrent

man har mulighed for at afholde udgifter til ny og dyrere medicin det er fordi der ikke har været nulvækst i den offentlige sektor næste år er der

nulvækst i den offentlige sektor det er ikke at

er mulighed for at lave nogle kvalitetsforbedringer som også ligger i den her finanslov som man ikke

stå på mål for og tage en ærlig debat om

der ikke er blevet indfriet må også sitte fast for det må jo forstås sådan

mælk og honning der skulle flyde i gaderne men den check man lovede

ude på borgmesterkontorerne er blevet afløst af girokort

eksperiment med udgiftsstop nulvækst som man kalder

jo et gennemprøvet setup der

at der i dag er omkring ellevetusind færre fuldtidsstillinger i kommunerne end der var i to tusind og elleve som følge af den minusvækst som herre jesper petersens regering har

femten milliard kroner

have afholdt de samme udgifter så det er ikke noget gennemprøvet setup det der er gennemprøvet er at

da også at man kan mærke derude alt andet ville da være at lyve selvfølgelig kan man det men

ikke været nulvækst sitter den fast jo væksttallene måtte i gerne løfte sig mere

de vokser lidt nu og bliver endnu højere næste år det vurderer alle der iagttager dansk økonomi det der

altså at de her knap fyrretusind flere er kommet i arbejde siden april sidste år det er vigtigt for os og derfor har vi ført en politik der er målrettet mod at få flere mennesker i arbejde og det er lykkedes det sker faktisk

er godt rustet til at fortsætte det konkurrenceevnen bliver bedre vi har en sund økonomisk politik der holder renterne lave og samtidig kan vi føre en velfærdspolitik som er

venstre står for men som man til stadighed

derfor synes jeg

økonomi og indenrigsministeren

selv med et udgiftsstop selv med en nulvækst i kommunerne har man faktisk oplevet at at servicen er blevet bedre han har faktisk sagt at det på prioriterede områder er blevet betydelig bedre end det var

i regering

det vi forholder os til i dag er jo diskussionen om finansloven der vil blive omtrent en milliard kroner mere at drive lokal velfærd for klippekort til ældre flere pædagoger i daginstitutionerne

milliard kroner mere i kommunerne men det venstre foreslår er jo at

at kommunerne med ét skulle have godt en milliard kroner mindre næste år og så

i gang med at finde de penge det ville så være elleve

peter christensens kommune det samme beløb

million kroner jamen kom da i sving og fortæl hvor de spilder alle de penge i dag hvis man kan levere den samme offentlige service

der kommer til at ske er at de pågældende først og fremmest syriske flygtninge kommer til at opholde sig i danmark i mange år forventer han derfor kunne

udlændingepolitikken på en hel række områder blandt andet

at en flygtningefamilie må regne med

udlændingepolitikken fra regeringens side oven i købet er det jo sådan at man nu også

reglerne for at oppebære folkepension så flygtninge får bedre muligheder for at få fuld folkepension på sigt alt det er jo noget der betyder flere udgifter det betyder

at vi har en lempelig udlændingepolitik i danmark hvad har regeringen tænkt sig at gøre ved det er det spørgsmål slet ikke noget regeringen

men det vi er i gang med lige nu fra regeringens side er jo det modsatte af hvad herre peter skaarup taler om

indføre en midlertidig opholdstilladelse til nogle som er generelt forfulgte i stedet for individuelt forfulgte

er vanskeligt at komme igennem med her i folketinget det prøver vi fortsat

mere til at håndtere for os men men dem der så kommer her og har ret til at være

man skal behandle ordentligt vi synes også

at man er flygtet fra personlig forfølgelse under et eller andet grusomt regime eller diktatur et eller andet sted og får ophold i danmark og bliver pensionist her så skal man faktisk også kunne leve ordentligt

er er den socialdemokratiske ordfører ikke opmærksom på

og tolv efter at regeringen trådte til i

og nu i fjorten har man slet ikke

lever under i danmark kan have betydning for antallet af flygtninge der kommer hertil menneskesmuglerne er jo rigtig godt klar over hvad det er der sker i danmark det kan vi jo se i weekendens reportager

hvor politiet siger at man ved meget præcist hvad levevilkårene er for flygtninge i danmark så jeg kunne godt tænke mig at høre regeringen om det får betydning for vilkårene

der betød at man måtte leve med en lidt

hvis man ikke gør noget er sammen signaler om at vi fører en lempelig politik i danmark fordi levevilkårene bliver bedre

et led i at håndtere den her diskussion

peter skaarup må jo også forholde sig til at når der er så fortvivlende mange millioner flygtninge i europa så betyder det også noget for os hvis man tager de tal

minimalt hvad der sker af udvikling

det for alvor eksploderer i syrien og der begynder det at gå rigtig stærkt så nej vi vil ikke genindføre de fattigdomsydelser

gjorde at fattigdommen steg uafbrudt i den tid hvor dansk folkeparti støttede en borgerlig regering og hvor almindelige familier oplevede at deres børn voksede op i en situation hvor de var afskåret fra at have de samme muligheder

på det tidspunkt men vi vil gerne diskutere

i mellemtiden sammen med sf lavet tiltag der gør at rigtig mange mennesker tusindvis af mennesker der ellers ville have stået uden indtægt eller været i en meget meget vanskelig situation faktisk har en indtægt og klarer sig

har ført en politik der får flere mennesker i arbejde

et færdigt dagpengesystem efter valget men bare gentage at når der overhovedet er den her diskussion

også håbe at det stadig væk er en socialdemokrat der sidder for bordenden når der skal laves nye justeringer af dagpengereformen

være sådan efter valget at

er et flertal til venstre side så det er en socialdemokrat der sidder for bordenden når man

til hvordan det så skal skrues sammen men et politisk ønske om at det bliver mere sikkert og trygt for lønmodtagerne og at færre falder ud

i sin tid var jo også en af årsagerne til at socialdemokraterne stemte

system men gør klar til at skulle have forhandlinger om det og det vil jo også indebære

det radikale venstre der forhåbentlig vil være en del af en

alle flygtninge tidligere har regeringen

million kroner i to tusind og femten stigende til fjorten

million kroner i to tusind

resten af de seks og halvfjerds til tre og firs million kroner så

de ting man kan fordi der ikke er nulvækst som fru louise schack elholm går ind for

der vil stadig være en stram økonomi i

kommunerne og de offentlige vækstrater vil være langt fra hvor de har været tidligere det er sådan den økonomiske situation er for danmark men der er råd til at lave de forbedringer der ligger

fuldt finansieret hvert eneste år og det er jo mere end hvad man kan sige om om venstre der ikke fremlægger en ærlig økonomisk plan for årene der kommer og end ikke kan fremlægge et finanslovsforslag for et år der hænger sammen

ikke i nærheden af at kunne matche de ting regeringen nu kan gennemføre for at forbedre kræftbehandlingen behandlingen af kroniske sygdomme kvaliteten på fødegangene ikke i nærheden fordi man vil have nulvækst

fået latteren til at sprede sig over det ganske land så langt ud er venstre kommet at i stedet for at diskutere de reelle politiske forskelle og indhold begynder man på sådan nogle ting det er fru louise schack elholm der i debatten kaster mudder i stedet for at forholde sig til forskellene finanslovens tiltag er finansieret

forløb der så også kom blev det billede jo tydeligere og tydeligere og vi kender så også resultatet i dag dansk folkeparti havde faktisk gerne set at der havde været et reelt forhandlingsforløb med regeringen men som vi kunne se

enkelt sættemøde og blev desværre aldrig indkaldt til møde igen som en nyhed

en del af aftaleparterne kunne udmønte til mere og bedre velfærd og det var jo

et initiativ som dansk folkeparti hilste meget velkomment og

som umiddelbart ser meget sympatiske ud blandt andet

styrket indsats mod overbelægning på sygehuse styrkelse af forebyggelse i kommunerne en indsats over for sårbare familier

løft på dagtilbudsområdet og tiltag mod social dumping alle gode overskrifter som dansk folkeparti også kunne have været en del af men hvad er det så for et resultat vi står med

er de gode hensigter blevet overhalet af den fejlslagne politik der er blevet ført på udlændingeområdet økonomien til de gode initiativer er simpelt hen ikke til stede investeringerne i velfærd er blevet fuldstændig overskygget af de markante udgifter på asylområdet

følge af den massive tilstrømning af asylansøgere som er sket i to tusind og fjorten udgifterne er samlet set skønnet til at blive over fire milliard

regeringen så har måttet finde ny finansiering til i finansloven for to tusind og femten

som kunne være gået til eksempelvis ekstra løft på ældreområdet og på sundhedsområdet i finansloven for to tusind og femten er det i øvrigt også blevet så småt som det nu kan blive med velfærdsinitiativerne aftaleparterne har valgt at skyde langt de fleste initiativer til efter to tusind og femten og længere ud i fremtiden eksempelvis afsætter man blot halvtreds million kroner i to tusind og femten til at bekæmpe overbelægning på de danske sygehuse det var et formål der ellers skulle

også medført en berettiget kritik

andet lægeforeningen og danske patienter som vurderer at halvtreds million kroner er alt for lidt i to tusind og femten til at løfte den opgave regeringen har ligeledes valgt at sikre flere pædagoger i daginstitutionerne en god sag som dansk folkeparti ligeledes gerne vil støtte og det lyder rigtig godt

nul ekstra pædagog per barn ude i institutionerne

regeringen har ligeledes valgt at nedprioritere

afvise en halvering af genoptjeningskravet som ellers kunne have hjulpet mange arbejdsløse danskere og have givet ro på så dagpengekommissionen

det er stadig væk uforståeligt at sf og enhedslisten helt valgte at opgive det indlysende krav som de havde mulighed for at få også dansk folkepartis støtte til det var netop at rette op på den situation som vi har nu og det kunne have givet håb for de mange borgere der nu netop

håndtering af økonomien

har regeringen valgt at udskyde en lang række andre store udgifter til efter det kommende folketingsvalg regeringens økonomiske politik rangerer i forvejen på et niveau som ligger tæt på eus grænse for statslige underskud og som i værste fald kan bringe danmark i en meget vanskelig økonomisk situation interessant er det også at regeringen i økonomisk redegørelse klart beskriver de udfordringer der er i fremtiden for det første

at fremrykke beskatningen af de danske pensioner ligeledes er det også interessant at se på væksten i det offentlige forbrug

procent efter to tusind og femten og det er vel ikke sådan særlig langt fra nulvækst som har været diskuteret her i salen i dag men det er rigtig rigtig langt væk fra det

set også i to tusind og femten og man når også en vækst i to tusind og femten på over de lovede en

blandt andet skal ses i ses i lyset af de midlertidigt højere offentlige forbrugsudgifter

skal ikke hjem de skal integreres og det skal de fra dag et

et lovforslag igennem folketinget som man prøver

politikere ind vil betyde noget andet men nu er det altså ude regeringen mener ikke at det lovforslag

den ønskede virkning og derfor kan man jo forvente at væksten i to tusind og seksten vil blive højere end nul

væksten skal bruges til den skal bruges på asylområdet og det vil så sige at de penge der ikke er til stede skal findes på velfærdsområdet jeg synes det er flot at fortæller om regeringens politik åbent og ærligt den politik der bliver ført på udlændingeområdet vil føre til nedskæringer også efter to tusind og seksten

og halvtredstusind kroner og som en del af finansloven har regeringen

fuld folkepension til asylansøgere som har fået opholdstilladelse og når man lægger det hele sammen må man jo sige hvorfor i alverden skulle man regne med at tilstrømningen skulle falde når man har et regelsæt der er så fordelagtigt jeg forstår godt at folk vælger at rejse over fem tusind

for at få del i de gaver som der bliver uddelt under denne regering der er ingen tvivl om det ikke er menneskene

vejen med det er regelsættet der er noget i vejen med

set at der var blevet afsat en ægte ældremilliard til ældreområdet i kommunerne nu hvor vi kan se at regeringens ældremilliard fra den tidligere finanslov

som man gerne havde set men vi anerkender dog fuldt ud at det var et meget meget positivt forslag og vi er glade for at der er kommet de ekstra penge i kommunerne dansk folkeparti havde også gerne set at man havde sikret sundhedsområdet med et ekstra løft

bekæmpelse af overbelægning generelt på sygehusene

som vi kan se mangler på flere af supersygehusene

set at man havde kigget mere på forebyggelse i kommunerne

dagpengeområdet vi havde også gerne set en pulje på retsområdet og dansk folkeparti havde også afsat midler til at videreføre boligjobordningen for at bibeholde de mange arbejdspladser og i særdeleshed lærlingepladser som vi kan se at det har givet derude det vi kan se i opgørelsen er at vi

om over fire hundrede

her dagsorden samtidig med at det også er den almindelige dansker der bestiller den lokale håndværker og det vil sige

blevet udført af billig østeuropæisk arbejdskraft nej det har været det nære som netop har fået glæde af at vi har haft den boligjobordning som vi kender i

hvordan finansierer vi det det finansierer vi blandt andet

og en normalisering af udlændingeområdet

færre konsulenter i det offentlige og så videre og så videre

der er kun fire andre lande i verden der har det høje niveau som hedder nul

den ene dag om året vi kan tage dansk folkepartis ønsker alvorligt

sommergruppemødet den sjette august sagde herre

vi at vi giver et reelt frit valg for dem der skal benytte det offentlige system når det gælder digitalisering og den elektroniske post men det står ikke i ændringsforslaget fra dansk folkeparti så det vil sige

et af de her ønsker som ikke finansieres som ikke virkeliggøres da man jo egentlig ikke er

er en reel mulighed så det vi taler om her når vi taler digitalisering

set meget mere indhold og politisk tilgang end økonomi det er sådan

til digitaliseringen men det vi har i dag er reelt at der ikke er en mulighed for at blive fritaget det er en politisk diskussion mere end det er en økonomisk diskussion men hvis det er sådan

vi finder en fornuftig løsning så de borgere som ikke ejer en computer de borgere som er ældre som ikke magter at sætte sig ind i hvordan man gør det

åbenbart når man ikke vil finansiere det høre under frit spil det må høre under noget som ikke kan finansieres noget som ikke kan virkeliggøres for mig er det her

hvad for nogle underlige underlige ting

seriøst kom nu fortæl os nu hvad

penge hvis man får lov til at gøre den reel det synes jeg var noget indrømmelse der kom her fra

vælge det helt fra det vil koste penge det er jo

en tilståelsessag nu at dem som i dag får en mulighed for at vælge det digitale fra

vil sige at det var dejligt at det blev slået fast at hvis man skal

skal der sættes penge af til det og det forslag der ligger det der kører i dag fungerer ikke på den måde

frit valg

have digital kontakt med det offentlige nej det er man ikke

foregå digitalt der siger vi bare når man nu siger til folk at de har en mulighed for at blive fritaget

bilder man jo folk noget ind så må camilla hersom jo sige når vi siger til folk at de kan få lov at blive fritaget

rigtig fritaget alligevel hvis de skal rigtig fritages

at de har et valg om at være i digital kontakt med det offentlige eller ikke i dag er der reelt ikke

så skal i kontakt med det offentlige

have kontakt med det offentlige elektronisk man har lige fået

at man godt kan få en dispensation

magter systemet man har ikke en computer der siger vi bare borgerne forstår altså ikke at kommunikationen fra kommunen den vej

på papir fordi man ikke har et modtagersystem men kommunikationen den anden vej skal foregå elektronisk men man har

det systemkendskab eller en computer der siger vi så bare

også arbejder på om vi kan gøre noget opkøbsordning og andet for

afværge den situation som vi har det som søren espersen er ude med her er jo blandt andet det at vi ikke kan vente på at man i eu systemet hvis man får lavet en aftale skal i gang med at udbetale det her over flere år

af aftalen og det vil formodentlig være alle otte og tyve som udbetaler på forkant

problem og derfor skal det også hvad skal man sige løses i eu men selvfølgelig skal vi

det her langsomme system hvor der skal gå flere år før man får efterbetalt

den her aftale der eventuelt vil komme

eller tager sæsonarbejde komme tilbage igen uden at skulle have de her udfordringer med kontanthjælp og andet så ja

en løsning frem til kommissionen kommer med deres anbefalinger og det vil vi selvfølgelig stemme for i dag og det vil vi

set også rigtig vigtigt for arbejdsgiveren det er rigtig vigtigt fordi vi har et fleksibelt arbejdsmarked hvor det er nemt at blive ansat

det gør egentlig at vi har rigtig rigtig mange jobåbninger hele tiden derfor er det utrolig vigtigt i den her debat at se på dagpengesystemet som hvad skal man sige

gavner arbejdsgiver og arbejdstager

ansvaret er taget fra den enkelte ledige det er stadig væk den enkelte ledige der har et meget meget stort ansvar for at blive selvforsørgende

kunne fortsætte i det uendelige det er vi ikke enige i i dansk folkeparti at de skal kunne

at gennemføre kan se at der kommer ændringsforslag til finansloven så er mit spørgsmål hvis man næste år skal udbetale fire milliard

derfor har vi jo også prøvet så godt vi kunne i de udvalg vi nu sidder i at sige til regeringen tag nu ned i eu og kæmp for at vi kan få lavet

hvis vi får en aftale noget tyder på at vi får lavet opkøbsordninger og andet så er det vigtigt at det er den danske stat

dag et når den aftale er færdig udbetaler pengene og så må vi have det slip der kommer til at

også polen og andre lande som er storproducenter og hvor rusland er det store marked men vi har en klar fornemmelse af at det her måske også bliver løst i eu systemet derfor siger vi bare og

det altså ikke noget med at eu tilbagebetaler for de her politiske beslutninger der er truffet om to tre år så tror jeg desværre at vi vil se at der er banker som har så store udfordringer med at få deres

vi vil se banklukninger og andet og når vi har den aftale på plads i eu så ser vi gerne at staten går foran og siger vi lægger

at sige han har sagt at der er råderum

for socialdemokraterne der skal man ind og kigge på hvad der sker for de udsatte familier og deres børn

nemlig nul kroner først fra to tusind og seksten kommer der lidt penge der kommer halvtreds million kroner

har lovet at han vil arbejde for at børnefamilier kan trække alle udgifter fra i skat

spørgsmål er det dansk folkepartis politik at børnefamilier

som de bruger på deres børn

er forbundet med at være forældre skal kunne fratrækkes i skat

fra den socialdemokratisk ledede regering

vil give de her familier noget særlig de udsatte familier så sætter man altså nul kroner af

når vi nu skal have den her snak om

med til at understøtte det at være børnefamilie i danmark når vi kigger på børnetallene

har vi faktisk en udfordring i danmark derfor er der ingen tvivl om at den her diskussion om hvordan det er at være børnefamilie i danmark selvfølgelig fylder rigtig meget

der er flere parametre at spille på ikke kun det skattemæssige men også

i den offentlige sektor

forkortet genoptjeningskravet til dagpenge og sikret væksten i den offentlige sektor

hånd om de syvogfirstusind flere ældre der kommer frem til to tusind og nitten

venstres venstres ordfører tidligere sagde

til kommunerne der var sat navn på hvad det var for nogle kommuner der

nu er det jo

vælgere der skal op at stemme først

det er rigtig godt at samarbejde med nogle man har tillid til

være enige om politikken men tillid betyder rigtig rigtig meget i det politiske system

per ældre ude i kommunerne altså en nedgang i velfærden det var altså ikke det man hørte i den valgkamp der var frem til at den regering der sidder nu fik mulighed for at få

at ansatte i den offentlige sektor på trods af at vi får flere ældre

vi er dybt uenig med venstre i at der skal være nulvækst men dansk folkeparti kvitterer for at venstre trods alt er ærlig venstre siger hvad de vil hvad var det vi så før hvad var det der skete ude i det sorte tårn det var få dage efter valget så lavede man en politik der gik i den fuldstændig modsatte retning der har været minusvækst ude i kommunerne selv om man gik til valg på det modsatte vi har tillid til at vi kan tage en politisk diskussion med venstre om hvordan danmark skal se ud hvis vælgerne giver os et mandat til det politik handler om troværdighed det handler ikke kun om hvad man siger

den værste krise rasede ja det var

heldigvis og det har vi jo jublet lidt over

halvere genoptjeningskravet igen i hvert fald midlertidigt men vi skal have fundet

genoptjeningskravet frem til kommissionen

holder jo ikke ret længe det varer halvandet år og så

hvordan vi reelt løser det her problem vi stillede tretten forslag sidste år

i det her folketing kan kan ordføreren

set er et flertal for noget andet så kan man ikke flytte sig

vi anerkender at da man lavede

berørt af det det vi kunne se var at krisen gjorde at langt langt flere blev berørt af det er det så en katastrofe som politisk parti

de forudsætninger som lå til grund

de rigtige da vi kiggede ud i fremtiden må vi sige at vi så forkert det anerkender vi skal der ikke være plads til

spørger jeg hvad er dansk folkepartis strategiske løsning på de store problemer

de tretten forslag vi kunne finde på som gode forslag

ikke være med til sidste år måske kan

være med næste gang men vil ordføreren i stedet for at snakke om hvad der er tilladt

hvilken politik man vil føre for at bringe de arbejdsløse ud af den forfærdelige situation de er i nu

kan se om der er nogle muligheder for reelt at lave noget politik

der kommer nu der bliver nemlig mulighed for at blive opkvalificeret og få papir på de færdigheder som man har

der kommer rigtig mange store infrastrukturprojekter de næste år og det er vigtigt at de ledige kommer ud og bliver dygtige til at konkurrere med billig østeuropæisk arbejdskraft og de skal selvfølgelig have noget papir med

gode dialog den gode debat der har været med regeringen hvor vi har

på uddannelsesområdet og så ser vi jo gerne at vi får et konjunkturbestemt system

nulvækst

nej det er fordi man har de her voldsomt øgede udgifter som nu er på fire milliard

samtidig med at man har en ambition om at man skal op på en procent i forhold til udviklingsbistanden

der rigtig mange penge det her er et spørgsmål om prioritering den regering vi har nu prioriterer

øget indvandring og udviklingsbistand og det er derfor

hvordan vil man så skaffe pengene både til det og til de skattelettelser som man ikke bare sådan lidt tilfældigt har sagt at man måske vil give

der er kun fire lande i verden der har et så højt udgiftsniveau så ville vi have noget der ligner tretten milliard

frem til to tusind og tyve

hvis vi ikke havde de regler som vi har

med fuld kontanthjælp fuld folkepension som selvfølgelig tiltrækker menneskene til at komme til danmark

altså fået en øget

det er det man har valgt at fokusere på fra regeringens side og det begræder

vi har gang på gang presset på for at få en ældrecheck

er glade for den nuværende regering er glade for ældrechecken og sådan er det med et arbejdsprogram når man har et arbejdsprogram og her har vi et der siger at folk skal have mere for at gå

man havde fem tusind kroner mere til sig selv når man er på arbejdsmarkedet

arbejdsprogram og det er et gammelt arbejdsprogram

par eksempler det er muligt ordføreren kan finde flere det kan

hvordan finansierer man så de ting ja der er en enkelt positiv ting

jeg gerne fremhæve og jeg håber at det kan brede sig hos dansk folkeparti

ellers fik lov til at betale

socialt ansvarligt at man man lader nogle af de fattigste mennesker i verden nemlig flygtninge

udviklingsbistand finansiere

kom til danmark og få din familie herop

svarer til firehundrede og halvtredstusind kroner om året ligegyldigt om du aldrig har sat dine ben på dansk jord kan du få folkepension fra dag et jeg forstår godt

at rejse til danmark spørgsmålet er bare om vi hjælper de mennesker bedst

og spørgsmålet er om vi har råd til

er råd til det heller ikke hvis man vil være ansvarlig

ikke ret meget hjælp i nærområderne for det bortset fra at alle jo ved

at stå i syrien som det ser ud i dag i nærområderne det holder jo ikke en meter to milliard kroner skal betales af nogle af de fattigste mennesker i verden en milliard kroner vil man skære på udlændingepolitikken

til mennesker der ikke har så mange ressourcer der er jo en grund til at de ikke er på arbejdsmarkedet

er det socialt ansvarligt det er det jeg gerne vil have ordføreren til at forholde sig til

dårligt integreret stå uden for arbejdsmarkedet

i deres nærområde så må man sige at de to

flyder ud af den danske statskasse til engagementer vi har rundtomkring i verden vi kommer i en klub hvor der kun er fire andre lande

nogle af dem i verden der giver allermest til udviklingsbistand og dansk folkeparti siger på intet tidspunkt at vi skal stoppe med at være en del

for de ældre i forhold til at have en positiv livskvalitet vi har haft diskussionen om mad og så videre og så videre derfor har vi sat en milliard af vi har ikke øremærket den milliard til nogle af de forslag men vi har øremærket en milliard til ældreområdet det jeg tror er meget vigtigt

er der er sket ude i kommunerne under den her regering hvor vi kan se at det er gået en vej færre færre penge til ældreområdet det bliver man nødt til at forholde sig

derfor har vi sat en milliard af og vi ville meget gerne være med til

øremærke netop hvad pengene skulle gå til ude på ældreområdet

og grinede og sagde hør nu her

arbejdsprogram bliver aldrig til noget dansk folkeparti er lykkedes fantastisk godt det vi har skrevet i vores arbejdsprogram er at vi gerne

billig gerne gratis transport i det offentlige for de ældre det er det vi arbejder frem imod

grinet dengang vi sagde ældrecheck vi har en ældrecheck i dag prøv at

at få den ældrecheck der kommer

folkeparti den fik vi igennem og

og psykiatriske patienter en tiltrængt hånd vi investerer massivt i at udvikle vores kernevelfærd med seks milliard kroner til sundhed

af dansk politik aftalen er indgået med sf og enhedslisten og det kvitterer vi for men finansloven var aldrig blevet til hvis det ikke havde været for regeringens ansvarlige økonomiske politik og de talrige reformer og aftaler hen over midten skattereformen som giver helt almindelige mennesker en større økonomisk gevinst ved at arbejde kontanthjælpsreformen som sikrer at flere unge under tredive år tilbydes muligheder i form af uddannelse og arbejde vækstpakkerne som skaber nye arbejdspladser og sikrer fundamentet for fremtidens velfærd

med finanslovsaftalen har regeringen skabt finansiering til en balanceret vækst i

det offentlige forbrug til gavn for vores børn og vores ældre dagtilbud af høj kvalitet og tilstrækkelig med pædagoger har meget stor betydning for vores børns trivsel og udvikling det gælder alle børn vi afsætter en milliard over de næste fire år til at styrke dagtilbudsområdet det kommer oven i det permanente løft på fem hundrede million kroner om året som blev givet med regeringens første finanslov de nye midler udmøntes som en pulje som kommunerne kun kan få andel i hvis de forpligter sig på at bruge dem til mere personale på dagtilbudsområdet

som giver de svageste hjemmehjælpsmodtagere mulighed for selv at vælge hvilken form for ekstra hjælp de gerne vil have det kan være hjælp til at tilberede yndlingsretten eller til en tur i biografen omkring trettentusinde og femhundrede af landets svageste hjemmehjælpsmodtagere vil ad

få styrket livskvaliteten

regeringen afsætter desuden seks

jo før jo bedre strategien skal sikre at flere danskere overlever en kræftsygdom at kroniske sygdomme opdages tidligere at almenpraksis styrkes og at patienter inddrages mere i egen behandling ud over regeringens egen strategi afsætter vi yderligere en milliard kroner til sundhed for særligt sårbare grupper vi styrker indsatsen over for ældre medicinske patienter det er på tide vi modvirker overbelægning på sygehusene vi styrker svangreomsorgen og sundhedsplejeindsatsen over for børn af udsatte og sårbare forældre

forbedre forebyggelsen af højt alkoholforbrug selvmord og rygning som alle har en social slagside endelig indfører vi et automatisk kronikertilskud som sikrer at særligt svage patienter kan betale deres medicin det er jeg stolt af

den grønne omstilling har fået et markant løft med finansloven klimaforandringerne er som bekendt fortsat en af de største udfordringer verden står over for finanslovsaftalen bringer danmark tættere på målet om fyrre procent lavere drivhusgasudledning i

vi afsætter tre hundrede million kroner over tre år til at fremme udbredelsen af store varmepumper i fjernvarmesystemet som er helt afgørende for den grønne omstilling fordi de kan lagre energi fra vindmøller desuden understøtter finansloven udbredelsen af geotermi hvor varme hentes

at udvikling af grønne løsninger skaber arbejdspladser og derfor styrker vi også den miljøteknologiske udvikling markant og afsætter flere penge til grøn omstillingsfond og udvikling af cirkulær økonomi

til den forholdsvis lille gruppe der har opbrugt deres dagpenge og som ikke er kommet i job i uddannelse eller får anden offentlig forsørgelse denne gruppe får med finansloven mulighed for at modtage en midlertidig ydelse så de samlet kan få offentlig forsørgelse i op til tre år vi fastholder dagpengereformen uændret og udfasningen af arbejdsmarkedsstyrelsen står fast den ny midlertidige kontantydelse er forankret i kommunerne og er tæt forbundet med en intensiv aktiv indsats derfor er finanslovsaftalen også på dette område et balanceret kompromis

det har været nogle svære år

væksten har ladet vente på sig i år venter vi en beskeden vækst på nul procent af bnp men danmark står med gode kort når opsvinget kommer vores virksomheder har i krisetiden konsolideret sig husholdningernes gæld er faldende vores konkurrenceevne er vokset de offentlige finanser er holdbare og vi har lavet en række strukturelle reformer der skaber god grobund for en bæredygtig vækst regeringens politik virker nemlig de seneste prognoser forudser en pæn vækst i

og femten og en yderligere stigning i beskæftigelse boligpriserne er stigende i hele danmark ikke kun i københavn og forbrugernes tillid til deres egen økonomi

to tusind og otte hvor krisen satte ind

danskerne ser mere positivt på økonomien end før og

godt for danmark finansloven for to tusind og femten bidrager så meget som overhovedet muligt til den udvikling

vi er ikke færdige med arbejdet vi er ikke færdige med at skabe resultater og reformere danmark vi går et forår i møde med væsentlige opgaver indsatsen over for de borgere der står længst fra arbejdsmarkedet er i fokus når carsten kochs udvalg fremlægger sin rapport i januar vi bør gøre alt for at også disse mennesker får en plads på arbejdsmarkedet en anden opgave der venter os er en integrationsreform vi får i disse dage mange flygtninge der ønsker vores beskyttelse

indvandrere og flygtninge skal ikke henvises til passiv forsørgelse vores mål er at de bliver integreret så hurtigt som muligt på det danske arbejdsmarked det er ikke nok at omkring halvdelen er i arbejde det radikale venstres ambition er at ikkevestlige indvandrere skal arbejde lige så meget som vestlige indvandrere det er en forudsætning for at vi fortsat kan udvikle vores velfærdssamfund og være åben for omverdenen det handler alt sammen om mennesker

i forbindelse med finanslovsdiskussionen i dag da vi jo kan se at noget af det der for alvor

finansloven for to tusind og femten er det øgede antal

og seksten

man ikke har tænkt sig at ændre andet på udlændingeområdet

virkelig kan håndtere den udgift som

seksten hvis de radikale har ret i at det ikke vil medføre et

som de seneste år har tilsagt at man også kan komme fra en situation i sit land som er så forfærdelig at man har behov for

beskyttelse de mennesker giver vi nu en plads i dansk lovgivning og der har vi jo så skullet fastsætte rammerne for hvordan

det har vi diskuteret meget nøje også ad flere omgange her her i folketingssalen og lovforslaget er jo under anden behandling nu som ordføreren sikkert ved

det er rimeligt at når man kommer som krigsflygtning og ikke som individuelt forfulgt

er ens ophold som udgangspunkt midlertidigt og at man først kan søge om familiesammenføring

er forslag til finanslov for finansåret to tusind og femten

over for de sårbare familier det er fru camilla hersom glad for

at der er nul kroner

finansloven for 2015 det vil sige camilla hersom står og taler om noget der ikke findes

at man siger at man gør noget for de kronisk syge og så gør man nul

altså har man måske været lidt for tidligt ude med talepapiret

ikke lige blive bekræftet i at der er nul kroner

på fire milliard kroner det er det man har valgt at prioritere så ville man gerne have gjort alt det andet og det anerkender jeg fuldt ud det er ting som er meget positive

finde finansiering til det så det er en postgang for tidligt at sige at man har prioriteret det for man har prioriteret nul

til de her velfærdsområder samtidig

det er det man har valgt at gøre med den her finanslov

skal forholde sig til de andre ting er da positive men det er bare ikke i finansloven for to tusind og femten man skal glæde sig over at der kommer noget til de udsatte familier og de kronisk syge det er først efterfølgende i totusinde

tager man jo også overslagsårene med og det er der mange grunde til dels

pengene selvfølgelig passe man skal holde sig inden for rammerne og det agter den her regering fortsat

hen bare tager tid at udrulle

antallet af asylansøgere i danmark jeg ved ikke om dansk folkeparti er holdt op med at orientere sig i verden men hvis de brugte et sekund på det ville de vide at vi har den største flygtningestrøm i verden siden anden verdenskrig det påvirker også danmark vi kan ikke melde os ud af verden og derfor får vi selvfølgelig også flere asylansøgere jeg tror at vi alle sammen ville ønske at det ikke var tilfældet at de mennesker

var nødt til at flygte fra deres land det tror jeg

set også de selv ville foretrække men situationen er en anden og der er det vi møder slet ikke anderledes end det andre lande møder

er det afgørende for os er at vi har et dagpengesystem som matcher

helt grundlæggende bakker op om en to årig dagpengeperiode og en optjeningsperiode på en år det synes vi

er en vis rimelighed i men vi er da villige til at diskutere alt når det bliver lagt frem fra dagpengekommissionens

som både giver folk den tryghed de skal have i deres ansættelse men som jo samtidig sikrer

dagpengekommission

hjælpe dem videre i arbejde eller uddannelse hvordan er den mekanisme egentlig talt

ved at gøre folk fattigere

på en kontanthjælp det synes vi simpelt hen ikke unge mennesker skal unge mennesker skal have en hjælpende hånd et lille skub et løft noget der motiverer dem til at tage en uddannelse så de kan få et fodfæste på arbejdsmarkedet hvis man er arbejdsløs skal der jo være en beskæftigelsesindsats som sikrer

der er da desværre nogle logikker der gør at hvis dagpengeperioden er fire år

indretter systemet sig også på det i forhold til hvordan man hjælper folk

dagpengesystemet er jo parret med en meget meget mere aktiv beskæftigelsesindsats for jeg går ud fra at vi er enige om at det allervigtigste for alle mennesker

ikke forstår en brik af hvordan det hjælper

at til at få flere arbejdspladser

folk fattige det har jeg aldrig forstået og det synes jeg at radikale venstre skylder et svar på hvorfor kommer der flere arbejdspladser hvorfor kommer der flere tilbud om arbejde

skulle til beskatning når folk hævede dem

i statskassen når der også skulle bruges flere penge på de ældres sundhedsydelser og pleje og plejehjem og så videre den enighed er der ikke længere

kan fru camilla hersom fortælle om hvad der fik det radikale venstre til at ændre mening om at det var økonomisk ansvarligt at vente med at beskatte pensionsmilliarderne indtil folk

på pension således at det radikale venstre nu mener at man gerne må beskatte pensionsmilliarderne i to tusind og femten sådan at regeringen ikke har så stort et underskud på sin finanslov som den

også i vores egen budgetlov der har to tusind og fjorten

været så godt et år som vi ønskede og derfor er vi nødt til at justere

er baggrunden for det der skal en ansvarlig regering da handle men at fremstille det som om vi nu tager hele danmarks pensionsformue og slipper den løs

den her regering og det radikale venstre nu ligeglad med man mener nu at det er økonomisk ansvarligt at forgribe sig på pensionsmilliarderne fordi man ikke har sørget for at de offentlige udgifter holder sig på niveau med de offentlige indtægter

at kalde det økonomisk ansvarlighed for blot to år siden

og det som er holdbart på lang sigt og det synes vi bedst at vi har kunnet gøre ved at lave det pensionstiltag som sikrer at vi holder os inden for de rammer vi er forpligtet af

den måde som udlandet vurderer danmarks ageren på

blevet voldsomt nedjusteret men regeringen har ikke taget et eneste eneste initiativ for at få rettet op på den manglende vækst er det ansvarligt for det radikale venstre at sidde i regering og ikke tage nye tiltag der kunne skabe den vækst og den beskæftigelse der skal til for at regeringen kan betale

man i øvrigt vil se hvis man interesserer sig for det

hvis man sammenligner regeringens vækstskøn med

som vi mener er det mest korrekte at vi så må nedjustere handler jo om verdens gang det er ikke sjovt at nedjustere det ville da være bedre for os alle sammen hvis væksten var blevet sådan som vi havde forudset men det vigtige for os er at det stadig væk peger den rigtige vej at der er positiv vækst

at man ikke bruger de værktøjer at man ikke tager de initiativer der skal til for at drive os ud af den position vi er i altså

til de eksperter der påpeger hvad der skal til for at skabe de job og den vækst som rent faktisk ville redde danmark og den beskæftigelse som vi er afhængige af

radikale ikke enige med de økonomiske eksperter der siger at nulvækst sammenholdt med skattelettelser

vil give over ti milliard kroner i provenu

det vil give i tusindvis af ekstra beskæftigede

peger alle kurverne den rigtige vej men det er klart at vi var nødt til at nedjustere vækstskønnet ligesom alle andre institutioner i øvrigt har været nødt til det og vi har handlet på det med det pensionsindgreb som før blev

konservative var imod men som de agter at stemme

og dem der så kommer i femten er så dyre

ikrafttrædelsen for at undgå at det vil belaste

ellers kan man ikke holde sig inden for underskudsgrænsen i eus stabilitets og vækstpagt synes

økonomisk ansvarligt at man må udskyde lovgivning fordi man ikke har råd til at gennemføre den planlagte lovgivning

økonomisk politik den måde finansloven er tilrettelagt på er den måde man laver en finanslov man har et gældende år og så har man nogle overslagsår det

er at økonomien hænger sammen over de år

en bund af økonomisk ansvarlighed at gøre det på der mener vi at det vi fremlægger med den

finanslov er fuldstændig som det skal være i den henseende og jeg har ikke hørt nogen observatører

familiesammenført før efter en

år på grund af den nuværende situation

sit humanistiske fokus på at skulle skulle hjælpe osv at skulle sige ja til en politik

igennem et helt år skal efterlades i for eksempel syrien fordi

vi mener at der er forskel på om man er individuelt forfulgt

fordi man er personligt forfulgt eller om man flygter fra en situation

ens land er i opløsning som det sker i syrien i øjeblikket så siger vi at hvis man kommer som krigsflygtning må man indstille sig på at ens opholdstilladelse er midlertidig i udgangspunktet fordi hvis situationen ændrer sig og det gør den jo forhåbentlig på et tidspunkt også i syrien

vi siger også at det er vigtigt for os at vi kan tage ordentligt imod de mennesker at vi kan integrere dem på en tilfredsstillende måde at der er plads til dem i kommunerne og derfor kan man først ansøge om at få sin familie herop efter en år det betyder stadig væk

den gruppe af flygtninge som er krigsflygtninge som ikke er individuelt forfulgte stadig væk vil blive familiesammenført i danmark lige så hurtigt lige så hurtigt

man jo se at vores kommuner faktisk har ganske ganske svært ved at finde blandt andet boliger fordi der kommer så mange flygtninge som der gør vi er nødt til også at kunne tilbyde de mennesker der kommer nogle rimelige vilkår og det er den balance vi har forsøgt at finde

så er det jo en fuldstændig korrekt observation at at

at situationen er fuldstændig vendt i syrien inden for en år men vi ved

om tre år eller om fem år eller om syv år der vil det jo stadig være sådan at hvis der kommer mennesker som er krigsflygtninge og som har et ganske

det er jo det der ligesom ligger i midlertidigheden

at man har en anden status når man flygter fra nogle generelle vilkår end når man er personligt

at olieprisen er faldet så meget som den er

budgetteret med det der så undrer os i venstre er at de radikale er gået med i en aftale om togfonden

milliard på grund af faldende oliepriser mangler vi ni milliard

det det man definerer som økonomisk ansvarlig politik og hvis man er økonomisk ansvarlig skal man

de radikale vil prioritere er

mindre offentlig transport på andre områder er det vejene der skal prioriteres eller hvad er det

tilbage igen dem må vi regne bliver i det danske samfund i ganske mange år det står lysende klart hvad han har sagt om det det som ikke står så lysende klart er det jeg gerne vil spørge ordføreren om

en manglende finansiering for to tusind og seksten i det regeringen foreløbig

overhovedet muligt kommer til at bidrage til det danske samfund

vi har ikke været særlig gode til at integrere i danmark det tror vi er en opgave som ligger foran os at blive meget bedre til det

også de mennesker der kommer fra andre lande

og kan ernære sig selv det vil vi sætte fuld kraft på men at styre hvor mange der kommer og dermed fremskrive hvad det kommer til

koste i for eksempel præasyludgifter og indlogering og andet

er sikker på at ordføreren også ved hvis han ser på hvordan statistikken rykker sig i løbet af månederne

i to tusind og seksten til at klare udfordringen i forhold til hvor mange der kommer

hvis man læser regeringens egne publikationer og vi har

som økonomisk redegørelse som vi fik i sidste uge fremgår det jo fuldstændig entydigt at når der er en stor vækst i udgifterne i to tusind og femten en

det blandt andet bundet op på det faktum at der er ganske mange udgifter der skal afholdes til asylsystemet når der så er en realvækst i to tusind og seksten på

skriver man selv fra regeringens side at

der igen er et markant fald i udgifterne

asylpolitikken som er bundet op på at man jo også har et lovforslag hvor man foregøgler folk at der er noget midlertidighed i

ikke sige hvor meget nej det kan man ikke men der mangler finansiering i to tusind og seksten

den opgørelse der efterlyses er der jo ikke nogen der kan levere jeg tror heller ikke

noget forståelig politik i stedet for

det kan godt ske at noget måske er sandt men hvis ikke man kan forstå det

bede om at man lader være med at bruge den der borgerlige term

øget arbejdsudbud giver flere job for det gør det efter min ganske klare overbevisning ikke man tvinger nogle folk ud

i en barsk situation og hvis de får arbejde presser de nogle andre væk det giver ikke flere job

er om ordføreren ikke synes at det er useriøs politik

sanktionerne det var sådan set det jeg spurgte

at fordi man en aften sidder og ser en fjernsynsudsendelse som ikke har så meget med virkeligheden at gøre men

skal vi have sanktioner man kunne tydeligt høre på den her minister

som radikale vil føre er det den baggrund radikale vil føre sanktionspolitik på over for de arbejdsløse den er benhård i dag

jo er den store udfordring uanset om man synes

er at der breder sig en stemning af at der er job som danskere ikke vil tage og det vil jo også være en falliterklæring for os alle sammen hvis der er job i det danske samfund på ordentlige vilkår

godt spørge den radikale ordfører hvorfor det er man har valgt at fjerne håndværkerfradraget hvis ordføreren svarer noget i retning af at man ikke mener det giver job så forstår jeg ikke hvorfor man så har valgt at bruge penge på i stedet for at hæve fradraget for fagforeningskontingenter

ved at se hvordan det skulle bidrage til vækst og beskæftigelse

kælder ville få lov til at sejle i vand hvis der ikke

der er ikke noget der tyder på at der bliver udført opgaver som ikke ville være udført alligevel vi har bibeholdt

muligheder der var for at holde hånden under beskæftigelsen men vi mener vi er der nu hvor der er andre tiltag som er

fører til at opgaver som ellers ikke var blevet udført bliver udført hvorfor er der ellers så mange håndværksmestre som

i fyresedlerne her til januar det fordi de ikke længere har den mængde arbejdsopgaver som de har haft tidligere så lad mig nøjes med et spørgsmål hvor mange arbejdspladser forventer regeringen at få ud af at man

hæver fradraget for fagforeningskontingentet

den er jo sådan for dagpengekommissionen at

med anbefalinger der gør at det samlet set bliver dyrere end det system som vko indførte og som de radikale er så glade for

indføre nogle forbedringer i den ene ende som ikke skal betales af nogle forringelser i den anden ende så derfor er mit spørgsmål vil de radikale også være åbne over for at kigge på at vi får en større økonomisk ramme

vi både kan sikre den fornødne tryghed for de arbejdsløse

i dem alle selvfølgelig ikke men vi er villige til at diskutere dem alle vi synes det er helt utrolig vigtigt

det bidrager jo meget meget markant meget markant til at vi faktisk har et råderum frem mod to tusind og tyve til at vi faktisk har kunnet lave den finanslov vi har lavet med blandt andet enhedslisten

uden om reformer man er nødt til konstant at tilpasse samfundet og samfundets rammer det som er virkeligheden lige nu og det som

herre finn sørensen forestille mig at man godt kan lave et endnu bedre dagpengesystem end det vi har i dag ved at ændre på nogle regler inde i systemet også sådan

de mennesker der er på dagpenge faktisk oplever at det er et bedre system end det vi har

økonomiske ramme der er hvis det er rigtigt opfattet jeg håber på

konsekvensen er at hvis man for eksempel forbedrer

betingelserne for genoptjening af dagpenge ved

halvere perioden fra en år til en halv år

cirka syv hundrede million kr har vi fået at vide altså et sted mellem seks

de lediges vilkår et andet sted i dagpengesystemet for at få finansieret sådan en forbedring det det samme med dækningsgraden

det kun blive den ene ende af systemet som lars

og arbejdsmarkedskommissionen er inde på men så skal det betales af de langtidsledige i den anden ende gennem en endnu lavere dagpengesats

lave et bedre dagpengesystem et dagpengesystem som spiller så godt sammen med vores beskæftigelsesindsats at det vi får ud af det er at folk oplever at det er bedre i den periode de er på dagpenge

det mener vi sådan set er muligt og vi håber at dagpengekommissionen kan hjælpe os med at få nogle ideer til hvordan vi også gør det til virkelighed det handler jo

den allersidste analyse om de mennesker som er uden for beskæftigelse og som mere end noget andet ønsker at få et job igen fordi det at have et job er nøglen til at leve det liv

min ældste datter martha går i børnehave i århus og når jeg træder ind

på rævestuen som hendes stue hedder så mærker jeg ud over den

naturlige larm af børn der leger

rammer en den rammer helt nede i maven når man møder de fagligt dygtige medarbejdere der knokler for ens børn og alle de andre børn

i børnehaven de knokler for at

får en god dag mens de lærer og

udvikler sig de voksne udfordrer vores børn og giver dem vigtigst af alt tryghed når vi forældre ikke kan være til stede og danmark er netop et specielt godt samfund fordi det traditionelt

et trygt samfund sagen er bare den at vores samfunds tryghed er under angreb og har været det de seneste år afviklingen af velfærden optrevlingen af sikkerhedsnettet på arbejdsmarkedet og betalingen af regningen for finanskrisens spekulation er alt sammen med til at true trygheden

vi oplever for tiden en stigende ulighed og danskere mærker en voksende bekymring for at miste arbejdet derfor er der kun en mulighed hvis danmark skal være lige så trygt at vokse op i for den kommende generation

vi skal investere investere i fællesskabet investere i mennesket investere i planeten det skal vi fordi det er helt afgørende

fordi et stærkt og bæredygtigt velfærdssamfund kræver det

fordi vi skylder de næste generationer en natur og et klima de også kan leve i det er også muligt

der er kun en vej at gå vi skal ikke spendere det spirende opsving på skattelettelser og udsultning af vores velfærdssamfund det vil kun trække i den forkerte retning og føre til mere utryghed og mere ulighed

et problem at socialdemokraterne og

om at ændre dagpengereformen for de nuværende tilstande skaber en utryghed på arbejdsmarkedet og hos de berørte familier

smidt en redningskrans ud til de personer der står til at falde ud af dagpengesystemet det giver trods alt en vis økonomisk sikkerhed så ingen familier og mennesker

andre områder trækker finansloven heldigvis i den rigtige retning vi har afskaffet den gensidige forsørgerpligt for ugifte vi har forbedret vilkårene for unge kontanthjælpsmodtagere

eller har en dyr husleje og det gør en forskel for de her familier

det enkelte barn og det betyder lidt mindre stress hos pædagogerne i

det er vores børn der skal bringe danmark fremad når alderdommen gør sit indtog og vi bliver gamle grå og glemsomme så er det børnene der i dag vokser op der skal tage over vi fik sikret seks milliard kroner til investeringer i sundhedsområdet og det er en massiv indsprøjtning danmark skal nemlig fortsat være landet hvor man kan få en lægebehandling i verdensklasse også selv om man har få kontanter i tegnebogen i sidste ende giver det tryghed

på sygehusene i løbet af deres liv

meget glad for at det også lykkedes os at styrke den forebyggende indsats med fokus på at mindske overforbruget af alkohol mindske rygningen og få en bedre kost fremadrettet kommer vi til at investere endnu mere i forebyggelse det er simpelt hen en god investering

men hvis det overhovedet skal give mening at investere i sundhed kræver det først og fremmest at vi har en planet at leve på

og kalkulerende arbejdsgivere spekulerer i at ansætte folk fra polen rumænien og litauen

betale dem en løn på under halvtreds kroner i timen

i sidste ende på bekostning af danske arbejdspladser det undergraver vilkårene på arbejdsmarkedet presser folk ud i arbejdsløshed så utrygheden stiger og derfor er jeg

set også meget glad for at vi sammen med regeringen og enhedslisten er lykkedes med at investere halvtreds

social dumping

når danske løn og arbejdsvilkår skal sikres

det også en vigtig sejr at vi fik et højere fradrag for fagforeningskontingent det får en betydning for dem der vælger at stå i en rigtig fagforening i stedet for i en gul discountudgave vi har altså på mange områder

det politiske kompas i den rigtige retning

glæde sig over at centrum venstre har vist at man godt kan lave vigtige væsentlige og visionære aftaler hvor alle

viljen til at strække sig mod hinanden det har været med til at genskabe troen på centrum venstre i dansk politik og det giver også troen på at vi kan vinde næste valg vi kan sammen være et klart alternativ til de borgerliges hede drømme om nulvækst nedskæringer i velfærden og ikke mindst privatisering af sundheden men så skal vi også

med at stå sammen og trække danmark i den rigtige retning også i fremtiden

sige at vi skal værne om trygheden for utrygheden må for alt i verden ikke slå dybere rødder i vores ganske særlige samfund

kræver det rent faktisk at vi fortsætter investeringerne i vores velfærdssamfund og vores fællesskab ikke mindst nu hvor vi netop på grund af

derfor fortsætter sf selvfølgelig også kampen for en permanent dagpengeløsning det gør vi i morgen det gør vi i overmorgen og det gør vi også i den kommende valgkamp halvtredstusind har mistet deres dagpenge det er i sig selv

vi skal vælge at investere i fællesskabet vi skal vælge at investere i mennesket vi skal vælge at investere i planeten og skabe bedre forhold for vores børn og ældre

vi har en bunden opgave danmark skal også være et

samfund om tyve år eller tredive år når min datter eller jeres børn hopper på cyklen og afleverer deres børn i en børnehave

til hvilket fradrag der er jeg synes simpelt hen ikke at ordføreren kan være bekendt at stå deroppe og sige at nu vil man gerne styrke lo familien i fagbevægelsen

fradrag mener man virkelig ikke fra sfs side at fagbevægelsen har noget at byde på ude på arbejdspladserne

fagbevægelse det kræver så også

for at melde sig ind ind og at fagbevægelsen får mulighed for at tage de kampe der skal til ude på arbejdspladserne det synes jeg fagbevægelsen

og det kan måske nogle gange være en udfordring i hvert fald et stykke ind

ordføreren kan være bekendt at stå her på talerstolen og sige

de her sager om social dumping det er rigtig godt at fagbevægelsen bliver en del af de offentlige arbejdspladser når vi laver udbud det er rigtig godt at fagbevægelsen kan arbejde sammen med kommunerne og komme ind og se

levet op til de sociale klausuler og andet der ligger

men jeg synes man underkender fagbevægelsens arbejde fuldstændig når man står her på talerstolen og

nu hjælper man fagbevægelsen og nu kommer medlemmerne tilbage

et spørgsmål om et øget skattefradrag jeg synes ikke

den tidligere regering der skruede ned for fradraget i fagforeningskontingentet det var den tidligere regering støttet af dansk folkeparti som ikke prioriterede indsatsen mod social dumping den her regering som sf har været en del af eller støttet

at bekæmpe social dumping det har man gjort sammen med fagbevægelsen men fagbevægelsen har sagt at nogle gange er der også behov for nogle politiske redskaber

hvis man endelig skal snakke om fagbevægelsens berettigelse

synes jeg faktisk dansk folkeparti måske skulle have løftet fingeren bare en anelse

se på hvordan vi i det hele taget kan løfte væksten generelt i samfundet men også i den offentlige sektor også i to tusind

skabt vækst i vores samfund og skabt arbejdspladser det er jo det helt afgørende for at vi

at det var der ikke der var en stor ubetalt regning

vi har ryddet op i dansk økonomi vi har

jeg ret stolt over har det været svært og har der været nogle svære svære dele

ja det har der men nogle gange må man også tage det ansvar på sig og det har vi gjort fra sfs side

også glad for at når vi nu ser fremad så kan vi faktisk se at det gør en forskel om der sidder en rød regering eller der sidder en blå regering tyve milliard kroner i forhold til den nulvækst som man gerne

hvorfra

er lidt over det regeringen har lagt op til så tror jeg

tusindvis af arbejdspladser det er jo den vej vi skal

stemme for minusvækst i kommunerne og været med

skabe færre offentligt ansatte pædagoger sosu

og andre offentligt ansatte ude i landets kommuner

jeg gentager det gerne gerne så er der de her spørgsmål om nulvækst jeg synes da ikke det har været sjovt

efter det det man efterlod fra borgerlig side

af velfærden en milliard kroner ekstra

børneinstitutioner et klippekort til de ældre seks milliard kroner ekstra til sundheden på vores sygehuse det synes jeg

ekstra til offentlige lønninger så var der noget med to tusind kroner ekstra til alle overførselsindkomsterne og der var også noget med tre milliard kroner til ekstra ulandsbistand og jeg tror at listen af

løfter som sf stod bag før sidste folketingsvalg

uendelig meget længere end det jeg lige har remset op her er det nogle løfter som sf

i øvrigt glade og tilfredse i sf med den minusvækst der

det udgiftsstop som de facto er det som den regering sf støtter lægger op til sjovt nok i året efter

nu står sf igen i sit ordførerindlæg og lover en masse ting ekstra til velfærd

vores sundhedsvæsen og rent faktisk

daginstitutionerne de ældre og sundheden

er en ret god finanslov og det synes jeg da man skulle

jeg har også hørt at venstre synes man skulle bruge flere penge på sundhed så

kvittere for at det faktisk er lykkedes

bruge endnu mere på en bedre kræftbehandling og endnu mere forebyggelse det troede

her diskussion om nulvækst anerkender

sferne afgav før sidste valg nu

ekstra til kommunerne to lærere i alle folkeskoleklasser fem milliard kroner til offentlige lønninger tre milliard kroner til ulandsbistanden og jeg kunne blive ved

jonas dahl så og nævner nogle af de ting der ligger i finansloven der er jo immer væk milevid forskel

det som man nu har fået igennem i finansloven hvis man kan påstå det

en fair løsning som var det valgoplæg som

gik til valg på så jeg spørger helt stille og roligt og med jahatten på

faktisk stolt over så er der nogle problemer som herre jacob jensen er inde på i forhold til det med rammen ude i kommunerne

problemet er at kommunerne ikke har formået at udfylde den ramme

bruge op til det loft der er fordi sanktionerne dybest set har været for hårde der ligger jo et mindreforbrug

der ligger et ganske anseligt mindreforbrug ude i kommunerne der ligger kunsten jo

vi synes faktisk at når man har afsat penge

ude i kommunerne til flere hænder i vores daginstitutioner

det også om vores trafik det handler om at vi nu for eksempel kan få en letbane i aalborg det handler jo også om nogle grønne investeringer som rent faktisk gør at vi kan tro på at vi også kan skabe en bedre kollektiv trafik kan have et mindre

men det handler i sidste ende om at vi selvfølgelig bliver både bevidste om det energiforbrug vi har

også ser på hvordan vi løbende kan omdanne mere mere

amok på den grønne dagsorden i forhold til finansieringen af den her grønne omstilling som

så også henviser til at man er enige om i hele energiforligskredsen

vi ikke kan fortsætte med

kun drejer sig om lidt varmepumper som vi har aftalt og færre busser

dyrere grønt danmark men hvordan vil sf

set en bred indsats i forhold til at styrke hele det grønne område

kom igennem med på den her finanslov og det tror jeg

set er vigtigt så er der en finansiering der udestår i forhold til de dele der foregår i energiforligskredsen

afsat på finansloven for to tusind og femten og der synes

i den rigtige retning i forhold til at sikre endnu mere grøn omstilling

de blev mødt med krav om en meget høj grad af inklusion af elever som er vanskelige at indpasse i normalklasserne de har fået reduceret

den undervisning som de er pålagt

selvfølgelig langt mindre fleksibilitet i deres

arbejdsdag jeg er egentlig meget nysgerrig efter

herre jonas dahl svarer lærerne når de jo helt sikkert

helt andet sted end det vi var stillet i udsigt

som har fokus på at løfte de svageste elever i vores folkeskole det har sådan set været meget vigtigt for sf

til at have to voksne i klassen ja det havde vi det var noget vi sagde inden valget

vi har arbejdet på det lykkedes en lille smule

nye folkeskolereform jeg havde da gerne set at vi havde lykkedes med det yderligere men sådan er det jo når vi har lavet et forlig

venstre jo også er en del af og jeg går også ud fra at venstre kan se sig selv i den aftale man er endt med at indgå

hvorfor fik vi et helt andet resultat ud af et rødt flertal end det der var stillet os i udsigt vi var stillet i udsigt at

ville være flere lærere i klasserne færre elever

jo sådan set stort set fået det modsatte

jeg ønsker egentlig ikke et referat af hvad venstre har deltaget i

som ved sidste valg stemte på sf i den tro

ville få en lettere hverdag som lærer

vi blandt andet også se på øget sygefravær

set at der var råd til at have tolærerordninger eller to voksne i klasserne det synes jeg sådan set er vigtigt

skabe den mulighed i folkeskolereformen således at kommunerne kan afgøre om om det er

ærgerligt forløb det synes jeg mange har ansvaret for men i forhold til indholdet af folkeskolereformen hvor vi tager fat på at løfte dem der falder igennem dem der ikke har tilstrækkelige kompetencer

faktisk glad for at vi har en folkeskolereform som peger fremad og som forhåbentlig kan løse det store problem det er

set vi er kommet relativt langt bare lige før sommerferien blev jo lavet en aftale hvor vi faktisk løfter psykiatrien med to milliard kroner

vi har taget ret mange initiativer ikke mindst

borgerligheden i al sin store visdom op igennem nullerne glemte og svigtede fordi man havde så travlt med at skubbe det hele over i det private

en sundhedsforsikring så var den hellige grav velforvaret

løfter vi kræftindsatsen vi har fokus på de kronisk syge vi sikrer at vi rent faktisk får taget fat i forhold til sundhedstjek vi har en

til de medicinske patienter som i årevis har været glemt jeg synes faktisk der er masser

som netop peger fremad på sundhedsområdet så jeg undrer mig egentlig over hvorfor venstre ikke bare egentlig er glad for at der nu faktisk bliver gjort

regeringens prioritering jeg vil bare lige tillade mig

samtlige partier i folketinget undtagen

og socialdemokraternes egne i en fair løsning hvor man jo skriver at man vil prioritere sundhedsområdet med syv

tillader jeg mig bare at spørge en gang

prioriteringen hvornår kommer de syv

sf jo været med til at afsætte otte milliard kroner til sundhedsområdet

satspuljen der var så kommer der i øvrigt nogle andre ting oveni fra satspuljen så jeg synes

vi er kommet ret langt jeg er egentlig ret stolt af at vi har lykkedes med så stor en prioritering af sundhedsområdet

til de medicinske patienter

til i det hele taget at styrke den forebyggende indsats og så i øvrigt også har prioriteret psykiatrien

sundhed hvor er det venstre gerne vil spare

mike legarth rækker hånden op og det synes jeg også er er okay men ellers synes jeg faktisk det

så relativt få af de ledende folk i

stiller nogle spørgsmål for eksempel til venstre om

første januar ved at privatisere og udlicitere opgaver

noget svar man siger bare jamen det tror vi på

noget svar på hvor pengene skal komme fra

flere penge til velfærd og forandringer af dagpengesystemet til gavn for de arbejdsløse

tager penge fra folk og

er bare noget man tror på men man

virkningen er af at der bliver flere fattige i samfundet og

for enhedslistens vedkommende indgået en aftale om finansloven for to tusind og femten fordi vi synes det er en god aftale der

der er i dag lighed var den overskrift vi gik til forhandlingerne med

det lykkedes at få forbedret nogle af de reformer som er gennemført til stor skade for dem

resten næste år vi har fået forbedret kontanthjælpen for arbejdsløse forsørgere

som vi er meget tilfredse med til gengæld lykkedes det ikke at få en permanent forbedring for dem der rammes af

der koster titusinder af arbejdsløse deres

få en lap på en lap sådan at

trods alt får lidt forsørgelse men ikke nogen permanent forbedring

løsning derfor vil jeg også gerne

spørgsmålet om retten til dagpenge og forbedringer

arbejde på rimelige vilkår som man bliver tilbudt det er ganske afgørende

men kan man ikke få tilbudt et arbejde kan man ikke få et arbejde

have erstatning det er vores grundlæggende synspunkt men det er altså også sådan at vi

arbejde for de forbedringer vi måtte kunne få sådan

får bedst mulig forsørgelse

bekæmpe den voksende ulighed

området det er sådan at

uligheden i danmark er vokset over

årrække vi afviser den der bizarre opfattelse der ligger bag de borgerlige udsagn om at dagpenge og kontanthjælp skal forringes ud fra det synspunkt

det skal kunne betale sig at arbejde siges det som argument

det er altså sådan at får man tilbudt et arbejde skal man

det man kan ikke bare sådan vælge som det ellers lyder i debatten at man kan vælge mellem dagpenge og arbejde efter hvad man

diskutere på som er ved siden af

vi stødte også endnu en gang i de her forhandlinger med regeringen ind i det mærkelige

der bygger på at jo flere arbejdsløse

jo flere arbejdspladser bliver der vi kan ikke helt forstå

tro man havde en gang i middelalderen

jern blev til guld det er jo lidt den form for økonomisk tænkning der eksisterer her i

jo mere man pisker de arbejdsløse jo flere arbejdspladser kommer der altså vi mener det er ligesom alkymisternes

har ikke noget med virkeligheden at gøre det er en slags drømmeri men det er ikke desto mindre jo

bare man pisker de arbejdsløse og bare man får et større arbejdsudbud som det hedder så kommer der også flere

for tankegang det afgørende er at sørge for at der bliver nogle arbejdspladser

indebærer altså nogle forbedringer for dem

der er nogle betydelige grønne resultater der er forbedringer inden for velfærden for børnene bedre sundhedsydelser bedre vilkår for dem der skal have et barn og for de ældre herunder den nytænkning at ældre kan få et klippekort med ekstra hjemmehjælp der kan bruges efter eget ønske

til at gå i svømmehallen til at gå en tur til at komme i biografen eller hvad de ellers har lyst til jeg tror i virkeligheden det er en af de forbedringer der er lagt ind i finansloven her som

jeg tror man vil bygge videre på den tankegang at de ældre skal have større frihed til selv at vælge hvad det er

i aftalen nemlig besparelsen på

okay og samtidig at indført et yderligere tiltag til at hjælpe udviklingslandene

skatteindtægter så de har deres egen indkomst

har lavet en aftale med skatteministeren som venstre og konservative ikke syntes var en god idé og derfor holdt sig ude af og vi får fremover også en aftale med erhvervs og vækstministeren om forbedringer på det område der også skal bekæmpe brugen skattely

mål at der slet ikke er nogen forskel på folks indkomster i danmark ikke nogen økonomisk ulighed overhovedet således at man får det samme i løn om man arbejder tyve eller fyrre timer om man ikke er i arbejde eller om man er i arbejde om man har taget en lang uddannelse og dygtiggjort sig eller ikke har taget en lang uddannelse og dygtiggjort sig er ønsket den totale lighed

der ikke er de økonomiske forskelle eller synes enhedslisten

jeg tror ikke der er nogen mennesker der er ti million kroner om året værd værd og det skal være sådan at

skal man tage arbejdet på rimelige vilkår

det er vores synspunkt

på om man arbejder meget eller arbejder lidt sådan rent økonomisk der skal være forskel på om man slet ikke arbejder

arbejder rent økonomisk enhedslisten synes der skal være en økonomisk ulighed

betale sig at arbejde

beregninger sige at der skulle være ganske få i samfundet der får mere for ikke at arbejde end hvis de gik

betyder bare at lønnen er for lav netto

fordi kravet er at vil man have understøttelse

skal man tage imod det arbejde man får tilbudt så derfor giver det bare sig selv at det kan betale sig

måske har boligydelse og så sammenligner man det med en der er i arbejde som desværre altså får en lav løn netto og så undlader man at medregne de sociale ydelser som

det er jo nogle underlige regnestykker

bare sige at selvfølgelig kan det betale sig og skal det kunne betale sig at arbejde og det er altså også sådan at at det kan det i ni og halvfems ud hundrede tilfælde og man kan i virkeligheden bare ikke vælge at lade være med at arbejde fordi man skal arbejde

dagpenge for eksempel

en motivation og en gevinst ved at tage et arbejde i forhold til den der vælger at sige næh jeg ikke lyst til jeg bliver hjemme og lader mig finansiere af det offentlige er det fair at sige det eller ønsker enhedslisten en borgerløn er det det herre frank aaen

vej derhen for vi får ikke et klart svar

have et tillægsspørgsmål for vi har lidt tid kan jeg se på spørgerlisten hvorfor har enhedslisten støttet en regering der har haft negativ offentlig vækst tre år i træk når enhedslisten har haft det parlamentariske ansvar for at sikre at den politik man selv står for bliver vedtaget

opfattelse og så må jeg sige jeg har svaret på den der undskyld mig

sige sludderpåstand om at vi går ind for at folk skal have det samme uanset om de er i arbejde eller ikke i arbejde

folk skal have et job og vi synes også

har en rimelig indkomst vi synes så også

femten så er det for en stor dels vedkommende sådan at vi når op på en vækst på en

på omkring fire milliard kr der giver den her vækst i

mange sympatiske tiltag som jeg også ved enhedslisten har kæmpet for men som reelt først slår igennem i

det kan man sådan set efter vores opfattelse relativt nemt få hvis man vil men at få lov til at bruge dem fordi der er lofter for hvor store udgifter det offentlige må have

et massivt flertal her i folketinget det er vi meget kede af men at

se at der også bliver flere ældre så når regeringen siger at man vil velfærden og

se hvordan det kommer til at gå med den ældremilliard der sidste år blev finansieret og sendt ud til kommunerne altså om den så reelt er gået til kommunerne

noget der tyder på at det alt sammen ikke er gået

ikke bekræfte at når vi kigger tilbage fra to tusind og elleve

det var enhedslisten der bragte den milliard på banen og fik den ind

blev givet på en måde så man ikke kunne være sikker på at pengene blev brugt til

formål det er

højresidens ansvar at pengene blev givet på en måde hvor man ikke kunne være sikker på

dansk folkeparti at det

men dansk folkeparti har sagt de vil støtte en statsministerkandidat der har erklæret nulvækst som sit mål

og når man hører herre frank aaens ordførertale bliver man da heller ikke bestyrket i at herre frank aaen repræsenterer et parti med en økonomisk politik som på nogen måde hjælper med at bringe danmark i en fornuftig og konstruktiv retning det bliver herre frank aaen og jeg jo nok ikke enige om i dag ligesom vi sjældent bliver enige om særlig meget her i folketingssalen

herre frank aaen mener at det private initiativ og den skabertrang

for når man hører herre frank aaens parti tale drejer det sig altid om større offentlig vækst de arbejdsløse der skal have bedre vilkår det handler meget sjældent

kina der trods alt satser mere

energibesparelse og miljø det er jo præcis nogle af de områder hvor dansk erhvervsliv står allerstærkest

det er venstrefløjen det er forskellige folkelige bevægelser og miljøorganisationer der har skubbet på for at danmark går i front

at udvikle nye metoder inden for vedvarende energi inden for miljøbeskyttelse inden for energibesparelse

troet at bare man gav nogle flere skattelettelser

kom der flere jobs det har vist sig notorisk

år virksomhed i danmark og de små virksomheder er rygraden i vores økonomi dem hører man sjældent noget om i enhedslisten

spørger om det private initiativ og den private virkelysts

skyldes det en debat jeg havde med herre frank aaens

i går morges her dristede

nitten årig pige hvis forbrydelse var at cykle rundt

arbejdsgivere og dernæst blive tilbudt jobs måtte hendes kinder blusse var svaret fra enhedslisten

noget man ønsker at oversætte til sin fremtidige økonomiske politik og er det i øvrigt et udsagn herre frank aaen

at vi gerne vil støtte små og mellemstore virksomheder for eksempel i forhold til at kunne udvikle ny produktion inden for miljø og energi det har vi støttet hver eneste gang til gengæld har vi sagt til

evindelige snak om skattelettelser til virksomhederne at skattelettelser til virksomheder

får man jo kun gavn af hvis man har et overskud så derfor har vi altid sagt at vi gerne vil gøre andre ting for at hjælpe de små virksomheder skattelettelser

så er lønnen alt alt for ringe og der er masser af steder hvor vi synes at lønnen til dem der virkelig knokler og gør en indsats burde være

end den er i dag så ved jeg godt at liberal alliances politik

dagpengene det er jeres politik

jeg ikke klar over men jo lavere man sætter dagpengene jo lavere bliver lønningerne

der er lavest lønnede og derfor er det ikke nogen løsning at sænke dagpengene det giver bare mere fattigdom så i virkeligheden

burde i forene jer med enhedslisten og sørge for at

så noget vi er enige om jeg synes bare det er underligt

herre frank aaen siger for det er jo det herre frank aaen rent faktisk siger at de overenskomster som den danske fagbevægelse har indgået og

det lønniveau som den danske fagbevægelse har sagt god for åbenbart ikke er godt nok for herre frank aaen

giver det ikke nogen overvejelser

en anelse underligt altså har man virkelig det synspunkt i enhedslisten at det lønniveau som den danske fagbevægelse

nogle gange at prioriteringerne i fagbevægelsen er forkerte ingen tvivl om det

så lige sige at skattelettelser

metode vi støtter for at de laveste indkomster får mere ud af deres udbetalinger det skal vel at mærke både være dem der er arbejdsløse og dem der er i arbejde der skal have lavere skat

altså man hæver den fordi man regner en større del ind af det der sker i danmark i forhold til modtagelse af flygtninge og der skulle findes to milliard ekstra to tusind fem hundrede million kroner ekstra til de udgifter i to tusind og femten når man regner det ind

hæver man udviklingsbistanden men så skulle man finde de penge et sted og så har man jo blandt andet beskåret nogle ting på udviklingsbistanden

gerne vil spørge herre frank aaen om er om det er rigtigt forstået som man kan læse det ud af finanslovsaftalen at enhedslisten

ekstra i besparelser på udviklingsbistanden

deler vi fuldstændig jeg ved ikke om dansk folkeparti helt deler den

skulle det ske så bliver vi jo nødt til at forhandle

skånsomt over for de fattigste i verden og det lykkedes faktisk her i første runde det det vil vi også tilstræbe lykkes i

håber ikke at det er de fattigste i verden

udvikler det sig jo ligesom ikke nu står vi altså med et område som udviklingsbistanden der jo i den grad har fyldt under finanslovsforhandlingerne fordi man altså har skullet finde

milliard kroner i ekstra udgifter til asylsystemet indenlands havde

her for to tusind og femten i den aftale har herre frank aaen så påtaget sig en forpligtelse til at spare

det har man forpligtet sig til hvis udgifterne er på det niveau skal man finde

bede om at få en sandsynliggørelse af hvor enhedslisten forventer at finde

i efteråret 2015 eller er det bare fordi det

at et massivt flertal her i folketinget har vedtaget at man skal finansiere udgifter til asylansøgere

hvis det var os der bestemte så skulle man finde pengene uden for udviklingsmidlerne men det er igen et af de steder

i øvrigt også gælder dansk folkeparti at

bliver nødvendigt fordi vi skal tage os ordentligt af dem der søger asyl her i landet

indkomstudvikling eller bnp udvikling i samfundet men i de år hvor der er krise

underskud for på den måde

men det var ikke vores skyld det var regeringens og venstres valg at det skulle være sådan så må jeg lige præcisere jeg synes at det både

dem der har lav indkomst for eksempel har

og dem der er i arbejde vi mener det er alle de

derfor blev det ikke gennemført men

dels til andre velfærdsforbedringer

men altså havde vi haft chancen for at skaffe flere indtægter og dermed skabe basis for skattelettelser for lave indkomster

kan bruge flere af dem man skulle ellers tro at danmark med en af verdens største offentlige sektorer

sektor som var dyr nok i forvejen og man skulle også tro at det omvendt var tiltrængt at gøre noget ved at danmark har verdens højeste skattetryk oecd udsendte i sidste uge igen sin årlige opgørelse over skattetrykket i organisationens fire og tredive medlemslande

kom igen ud som landet med det ubetinget højeste skattetryk danmark er landet hvor man betaler en sammensat marginalskat på seks og tres procent af sin indkomst folk der betaler topskat i danmark går fra mandag morgen til frokostpausen torsdag på arbejde for staten og først efter frokostpausen

hvor man skal betale skat allerede af den allerførste krone man tjener i danmark venter man ikke med at beskatte folk indtil de har tjent penge nok til at klare sig selv på et rimeligt niveau næh her hos os beskattes de længe inden

til bare at købe et rugbrød uden smør det er også i danmark at bilerne pålægges op til

i momsen som også er en af verdens højeste

med meget lidt plads og meget lidt sikkerhed imens er den mest solgte bil i sverige en volvo v halvfjerds for svenskerne har ingen registreringsafgift så de har råd til at købe en god familiebil

gratis uddannelse og kontanthjælp til svenskere som ikke har et arbejde

disse verdensrekordhøje skatter ønsker regeringen ikke at gøre noget ved for regeringen bilder sig ind at den altid ved bedst hvad velfærd for danskerne er tanken om at danskerne kunne få mere velfærd hvis de kunne få lov til at beholde flere af deres egne penge så de selv kunne beslutte hvad pengene kunne bruges til ligger regeringen meget

at et godt liv og velfærd kun er noget man kan få af det offentlige og at man slet ikke ville kunne få et godt liv hvis man i stedet kunne slippe billigere i skat men der er masser af velfærd forbundet med at en familie kan skifte sin volkswagen

så mor og far og børnene bedre kan få barnevognen rejsesengen og hunden med fra københavn og hjem til bedsteforældrene i jylland i julen der er også masser af velfærd i at pensionistægteparret kan tage på vinterferie i thailand oven i campingferien om sommeren i danmark og det er også velfærd

mens børnene er små så de ikke behøver at være så mange timer i vuggestue og

det giver velfærd at man i højere grad selv kan bestemme over sit liv og bestemme over hvad ens egne penge skal bruges på

undersøgelse over lande i verden med mest velfærd for borgerne

kommer schweiz så kommer island

sverige canada og finland på en niendeplads kommer danmark en niendeplads er også en fin placering som man ikke skal kimse ad men det er bemærkelsesværdigt at det ikke er sådan at velfærden i danmark er bedst selv om vi uden sammenligning betaler de højeste skatter her hos os i de tre bedst placerede lande

og en og tyve procentpoint under

men sådan ser regeringen ikke på det den synes at det er et stort problem at det ikke blev så

mange gange har denne regering sagt til kommunerne at de altså skal være bedre til at bruge alle de penge som er afsat og når vi nu

finanslov for det nye år betyder det i hvert fald ikke noget for regeringen at det i indeværende år viste sig at være billigere at drive den offentlige sektor end planlagt

så skal det offentlige forbrug bare vokse endnu mere end i to tusind og femten så vi får indhentet det manglende forbrug i to tusind og fjorten

på en procent og ikke de nul

da finanslovsforslaget blev fremsat i august når man ikke har fået brugt så mange penge i to tusind og fjorten men alligevel vil bruge de samme penge som man havde planlagt i to tusind og femten

i to tusind og fjorten og to tusind og femten jo også større end planlagt

sådan driver man ikke rationelt nogen anden organisation eller virksomhed hvis man har konstateret at man kan drive sin biks billigere end man havde forventet så skal den billigere drift selvfølgelig være

penge på nye områder men man går ud fra at de gamle områder

som man i indeværende år har konstateret og man udvider ikke bare bevidstløst udgifterne

de offentlige udgifter altså frem mod stadig nye højder uden hensyntagen til at det tidligere ikke er lykkedes at bruge så mange penge som man havde planlagt regeringen gør det ovenikøbet selv om den ikke har råd til det

budgetteret underskud på tres milliard kroner siden har det vist sig at regeringen har været for optimistisk i sine forventninger underskuddet vil i to tusind og femten blive meget større og det vil også overskride eus grænse på tre procent af bnp

at den midlertidigt vil give danskerne en skatterabat hvis de hæver eller konverterer nogle af deres pensionsopsparinger når rabatten er midlertidig så er forventningen at danskerne i stor stil vil gøre brug af den og så kommer alle pensionsmilliarderne til beskatning i to tusind og femten og så forsvinder underskuddet til gengæld forsvinder så også muligheden for at beskatte disse pensionsmilliarder når deres ejere faktisk bliver gamle og går på pension og så mangler

men vi under ikke regeringen at kunne sminke sit alt for store offentlige underskud med penge som først skulle være beskattet ude i fremtiden

som vil gøre det offentlige underskud ti milliard kroner mindre og

men regeringen vil ikke sætte tæring efter næring den vil hellere bare beskatte pensionsmilliarder før tid

den tænker måske at det er ligegyldigt hvad der sker med dansk økonomi efter næste valg fordi den ikke tror på at den vil blive genvalgt man kan kun håbe at den analyse er korrekt

et oprydningsarbejde for det nye flertal der eventuelt måtte være i folketinget efter næste valg det oprydningsarbejde deltager liberal alliance gerne i men regeringens

bistå det der hedder produktivitetsforbedringer altså tolv milliard

alene vil skære i det offentlige budget men det der ikke fremgår af ændringsforslagene er jo hvor de penge

ti procent billigere uden at blive dårligere ved at drives mere effektivt det svar har regeringen så smidt hen i en skraldespand og

det kan den ikke bruge til noget men vi har sagt

vi skal da ikke have en offentlig sektor der er ti procent dyrere end det er nødvendigt for at levere den service som der er behov for

jeg kan ikke sige i detaljer hvordan herning kommune skal effektivisere med

procent om året i syv år

jeg sidder ikke ude i herning kommune men jeg ved at herning kommune også kan effektivisere og jeg ved at kommunerne gennemsnitligt kan effektivisere med ti

er det på sundhed vi først og fremmest skal effektivisere er det i børneinstitutionerne er det på ældreplejen

det sker jo ikke bare ved at man siger at man ønsker sig det

ligge konkrete planer for hvordan man så rent faktisk høster de gevinster

og at kommunerne finder ud af at udmønte de budgetter sådan fungerer det jo også i store internationale virksomheder det er jo ikke sådan at hovedkontoret i detaljer

landekontoret og hver afdeling i landekontoret hvor effektiviseringen kan findes men nogle gange kommer der alligevel besked ud om at vi bliver nødt til at drive vores virksomhed mere effektivt fordi andre for

til at producere det samme og lige så godt

vil skære på forskellige velfærdsområder

de skal så finansiere liberal alliances skattelettelser hvor meget mener

privatpraktiserende læge og speciallæge der foreslår vi at man skal betale en hundrede og tredive kroner per gang med et maksimumsloft på en tusind tre hundrede kroner om

har sagt at det vil være fugle på taget det er citatet at give sig til at bruge

at den den opgørelse som herre ole birk olesen omtaler er ledsaget af en advarsel mod

procent bedre i år og derfor kan de få en halv procent færre penge har man så også pengene til rådighed og så kan man lette skatten i bunden som vi foreslår at de her penge skal bruges til

inderligt at effektivisere den offentlige sektor

skat af de første syv tusind kroner det er en politik som vi går

helhjertet ind for og hvis det skulle være så mirakuløst at danskerne gav os halvfems mandater

den også gennemføres i modsætning til socialdemokraterne og sfs en fair løsning plan fra før sidste valg men vi kan jo ikke vide om de andre partier vil hjælpe os

mens vi synes at regeringen er alt for bovlam

svarer til en effektivisering på to en halv procent af den offentlige sektors produktion jeg kender ikke en eneste virksomhed i det her land som ikke ville være i stand til at effektivisere for mindst to en halv

jeg troede at staten var danskernes at kommunerne var danskernes at den offentlige sektor var danskernes det er jo noget vi i fællesskab har bygget op hvis ikke vi ville have det kunne vi jo bare

jeg erkender gerne at der selvfølgelig skal være nogen rige i det her land omkring saxo bank og omegn som skal have et parti at stemme

yde noget til det fælles men jeg forstår ikke hvordan man kan have den holdning at

staten ikke er vores fælles altså hjemme hos os har vi fælles økonomi

vores penge i banken hvor vi deles lidt om hvor galt det kan gå og vi

min gamle far har været på plejehjem en onkel har været på sygehus og en andens moster havde været på universitetet og så videre

som blev brugt til at holde arbejderklassen nede på vegne af de herskende klasser men så skete der jo et eller andet med venstrefløjen sådan at staten blev venstrefløjens ejendom

venstrefløjen den herskende klasse og så holdt man op med at kritisere statens magtudøvelse

at staten i sig selv ikke bliver et magtapparat men bliver et velfærdssystem

en bil der ikke fylder ret meget i en meget

eller ikke bruger så meget benzin eller lettere kan komme omkring og rent faktisk har en god sikkerhed man kan ringe til

hvad er det forkerte i at tage hensyn til miljøet hvad er der forkert i at bruge offentlig trafik hvad er der forkert i at tænke sig om i stedet for bare

det er jo sådan at mikrobilerne vel kører omkring fire og tyve

og når vi har at gøre med nogle af de større og dyrere biler

de bedste modeller der er jo sket en teknologisk udvikling

det vil sige at det er der hvor vi for alvor vil kræve indflydelse for vores mandater jeg er ikke helt klar over hvad andre partier i den borgerlige blok vil kræve og

helt centralt for deres deltagelse i et borgerligt

gjaldt at man især gik op i udlændingepolitik og ældrepolitik og også at førtidspensionister skulle have nogle flere penge

det er jo så det som skal forenes efter næste valg og ligesom

enhedslisten ville blive forenet med det radikale venstre i den her valgperiode så kan man heller ikke forudse hvordan

at vi kan snakke om noget mere hvis vi har rigtig meget indflydelse

den niende september i år til ritzau siger at

folkeparti som danskerne kan fæste lid til når det handler om at få lettet verdens højeste skattetryk så det kan mærkes

finansiere alt det som man siger at man gerne vil

vælgerne må forstå at det har dansk

ikke penge til at sige og

gøre klart for vælgerne at hvis de gerne vil have lavere skat i danmark så er der især liberal alliance de kan

nervøs hvis jeg var medlem af det radikale venstre og skulle forhandle med enhedslisten altså deres økonomiske politik er jo helt på månen de benytter sig af nogle helt andre beregningsmetoder end vi andre gør altså alle andre partier i folketinget så længe socialdemokraterne og sf er i regering benytter samme regnemetoder samme gængse regnemetoder

finansieringsforslag der kan matche alle de udgiftsforslag

det som venstrefløjen står for hvor man problematiserer det at der er nogle der har været meget dygtige og derfor har tjent mange penge og gør det til problem i stedet for at gøre fattigdommen til

er arbejdsmiljøet i den offentlige sektor så dårligt at folk i højere grad bliver syge der end de gør når de er privatansatte eller også

er der noget med arbejdskulturen som der skal gøres noget ved

ordentligt arbejdsmiljø eller sørge for en ordentlig arbejdskultur så det vil jeg gerne gøre noget ved

hvorfor skal man have så mange spindoktorer ude lokalt så er der lysende bænke og der er folk der spreder god karma på cykelstierne som også er ansat

at arbejde og at arbejde mere og dermed skaber vækst og øger beskæftigelsen i danmark jeg vil ikke udelukke nogen af tingene bare fordi jeg nu taler om det gode ved at et ældre ægtepar kan tage til thailand i vinterferien fordi ægteparret har kunnet få lov til at beholde nogle flere af deres penge det er da en god ting og

ikke sådan hånligt slynge ud og sige det er bare charterferier det er velfærd det er privat

men der er ingen som helst tvivl om at vores politik fører til mere beskæftigelse end regeringens politik

personer er en lille økonomisk tilskyndelse til at arbejde når regeringens skattereform gennemføres

tilskyndelse til at arbejde hvis vores politik gennemføres

kun tooghalvfemstusind personer der har en lille økonomisk tilskyndelse

der er på spil her nemlig at vi synes det er retfærdigt at folk

deres indkomst kan få lov til at give det videre til deres børn som en gave enten før deres død eller efter deres død uden at der skal betales skat af

det er altså ret meget i forhold til det man så i virkeligheden har haft

at virkeligheden måske nok kom bag på både finansministeren og hele regeringen og socialdemokraterne og sf og heldigvis lod man sig

der var så nogle vælgere der følte sig snydt af det og det forstår jeg godt

men alternativet havde jo været at køre landet økonomisk

ved godt at det står i fuldstændig skærende kontrast til det man gik til valg på men men jeg ved ikke om vi kan få en lille ros

fra liberal alliance i forhold til regeringens politik

i nogenlunde den retning som liberal alliance ønsker nemlig at den offentlige sektor

det regeringens politik har medført kan vi høre en ros fra

de tre år regeringen har siddet der det vi foreslår

er en effektivisering på ti procent over syv år så over syv år ville den her regering

som en rød finanslov der først og fremmest udvider den offentlige sektor ansætter flere offentligt ansatte og i det hele taget peger i den forkerte retning

i min taletid redegøre for hvad vi ville have gjort hvis vi

bestemt danmark skal være et robust samfund hvor danskerne kan være trygge

i deres hjem og når de færdes udenfor det skal være billigere at købe dagligvarer skatten på arbejde skal ned og de offentlige udgifter skal holdes i ro det er paradoksalt at et land med verdens højeste skattetryk

har bragende underskud man skulle jo mene

lov til at prioritere hvad deres penge skal bruges til familien og hjemmet skal mere i fokus alt for mange rammes af indbrud det skal stoppes vi vil også i højere grad bekæmpe bander og voldelig hærgen

skal sættes hårdt ind over for den internationale grænseoverskridende kriminalitet og især over for tyvebander

ekstra midler der skal bruges på at forebygge og opklare de mange indbrud der stadig plager danmark politiet har i dag flere opgaver end de kan løse og det er nødvendigt med en generel styrkelse af indsatsen så politiet med sikkerhed både kan håndtere bandekonflikter organiseret kriminalitet og de alt for mange indbrud vi vil have mange flere politifolk på gaden til at styrke politiets indsats indsats mod den daglige bandekriminalitet og den organiserede kriminalitet alle danskere skal have et fradrag via boligjobordningen når de får udbedret deres bolig

grundskylden vil vi fastfryse så danske familier er sikre på hvad de har at gøre med økonomisk set i fremtiden

gå fra hus og hjem på grund af den stigende grundskyld det er ganske enkelt uværdigt til gengæld siger vi nej til at nogle skal slippe for skat

et fagforeningsmedlemskab er en privatsag som andre skatteydere ikke skal blandes ind i eller betale for

prioritere højest hellere flere politibetjente

end at vi leverer særlige skatteforhold til fagforeningsmedlemmer hellere billige dagligvarer og en fastlåst grundskyld end øget offentligt forbrug det konservative

vil give danskerne mere frihed til selv at bestemme i tryggere rammer det er helt forkert at danskere der yder en ekstra indsats og samtidig skaber arbejdspladser for andre straffes med at skulle betale topskat som absolut minimum må det være sådan at man kan beholde halvdelen af hver krone man selv tjener sådan er det desværre ikke i dag

vil bringe den marginale personskat ned på halvtreds procent ved at sænke topskatten sikrer vi at de femhundredetusind danskere der i dag betaler den skat aldrig mere skal betale mere end halvtreds procent af de penge de selv tjener

også gøre noget for de første penge der tjenes altså bundskatten ved at indføre et højere beskæftigelsesfradrag

dem der er på arbejdsmarkedet og står op hver dag og passer deres ting

der behov for at sikre at det bedre kan betale sig at tage et arbejde

tilbage til grundskylden som er en stor og stigende belastning for rigtig mange boligejere den risikerer at rive tæppet væk under mange husejere særligt i og omkring de store byer og

der er behov for ro på to områder så boligejere ikke tvinges til at gå fra hus og hjem eller blive stavnsbundet til deres bolig

skal grundskylden fastfryses på sit nuværende niveau og kun reguleres med den generelle prisudvikling på den måde garderer vi danske familier

som gør tilværelsen dyrere for danskere og koster værdifuld tid og arbejdskraft ude i virksomhederne de er udvalgt på baggrund af samtaler med detailbranchen

en positiv indvirkning på den negative grænsehandel som koster

vækst og beskæftigelse især i syddanmark

læger og sygeplejersker i weekender og i ferier samt øge kvaliteten i behandlingen af de medicinske patienter vi vil derfor afsætte midler til at bekæmpe overbelægning på de medicinske afdelinger og styrke akutindsatsen ved at sikre at der er læger og sygeplejersker til stede når patienterne har brug for det også i weekender og i ferier

overbelægningen så alle patienter får den bedst mulige behandling patienterne skal ikke længere ligge på gangene eller vente i lang tid på at blive tilset på grund af underbemanding på afdelingerne

vi konservative vil fastholde boligjobordningen den nuværende ordning har skabt fem tusind fuldtidsarbejdspladser hvis fradraget øges forventes det at flere husstande vil have et incitament til at

foreslår vi at fradragsbeløbet fordobles fra femtentusind til tredivetusind per person i husstanden ordningen giver desuden familierne en konkret og tiltrængt håndsrækning i en travl hverdag vi er i hvert fald ikke partiet der vil fratage danskerne

beredskabet som nogle vil spare på det statslige redningsberedskab er til for at forebygge og afhjælpe større katastrofer og ulykker orkanerne allan og bodil var med til at understrege betydningen af et stærkt og velfungerende beredskab beredskabet klarede opgaverne men der skal ikke meget mere til før det kan komme til at knibe med mandskab og materiel ved omfattende eller længerevarende opgaver og hvad sker der så så får vi oversvømmelser og skader og så koster det endnu mere at udbedre de skader der er så er det dog bedre at forebygge derfor foreslår vi at styrke det statslige redningsberedskab så det dækker omkostningerne til en udvidelse af det nuværende antal værnepligtige som jo sørger for de her opgaver fra fire hundrede og tyve til fem hundrede og tyve årligt samt tilknytning af hundrede frivillige til hvert af de statslige beredskabscentre

sidste sag jeg vil slå et slag for og har valgt at prioritere i dag fra talerstolen er børnehospicer som vi gerne vil have på finansloven det orienterede jeg grundigt om under førstebehandlingen under satspuljeforhandlingerne har vi fået

så står der faktisk et hospice klar til at hjælpe men når et døende barn skal tage afsked med livet er det henvist til afdelingerne på de nuværende sygehuse når vi ser os omkring i tyskland holland storbritannien og sverige så har de allerede hospicer til børn det er etableret derfor var vi også glade for at vi fik en bevilling til et børnehospice ved de netop overståede satspuljeforhandlinger det var en konservativ mærkesag bevillingen er en god start men

ikke tilstrækkeligt med et

håber vi på større imødekommenhed næste gang vi skal forhandle det jeg var lige ved at sige mere medmenneskelighed men lad det ligge men vi håber på mere imødekommenhed ved de næste års forhandlinger det var ordene

og sagde i den forbindelse

at man så ikke lige finder det beskrevet med et enkelt ord sådan som de socialdemokratiske ordførere gerne vil læse det betyder jo ikke at pengene ikke

er om man siden hen altså nu ved tredjebehandlingen har fundet ud af hvordan det konservative folkeparti vil give sundhedsområdet det løft

kroner til det jeg talte om nu med læger og sygeplejersker

så afskaffer vi fradrag for fagforeningskontingent det

regeringen har afsat til velfærdsforbedringer

udlændingepolitiske lempelser tilbage

finansiering krone til krone og så har vi endda en pulje et overskud

fordi vi jo anerkendte at vi på det tidspunkt ikke havde planer om at åbne budgetterne igen i kommunerne nu har jeg godt set at regeringen har gjort det i forbindelse med asyldebatten

og det hedder sig jo altså at der er reserverer

findes ved en reserve til aktivitetsafledte og tekniske ændringsforslag på fem hundrede million

taget ud af finansloven tillægsbevillingsreserven til uforudsete udgifter

kunne jeg forestille mig at finansministeren

kan man det ja det kan man godt og det har finansministeren og regeringen jo

så at rette op på nu med et ændringsforslag

er at man næste år skal arbejde uden en tillægsbevillingsreserve

i almindelige menneskers budget ville hedde at der ikke skulle være nogen penge til uforudsete udgifter

forgriber man sig så på nu mange af de andre reserver herre mike legarth nævner er der faktisk allerede taget hul på at bruge af i regeringens finanslovsaftale så man kommer altså i nogle vanskeligheder hvis man vil gøre det de konservative siger men men for nu at rydde op i

vil bede ham om at forholde sig til kan herre mike legarth komme på noget tidspunkt under

ikke havde afsat penge til uforudsete udgifter hvor man ikke havde en tillægsbevillingsreserve var der ét år på noget tidspunkt under den tidligere regering

og tyve plan og de to ting er forskellige så meget respekt kan jeg vel få

planen er der jo

udfordringer så det afsætter vi og dem kan man jo bruge til mange

vi har anvist og det er det det handler om her

ansvarlighed at stå inde for det man siger

der var så stor usikkerhed omkring finansieringen af det store sundhedsløfte som de konservative havde givet nu har vi fået det ene svar og det andet svar

må sige at der jo stadig væk er en hel del glatkørsel over det

ridser en hel masse ting op

men en af de ting der udestår i det

talerstolen i dag er jo forsvarsområdet der lægges op til at der skal spares fem hundrede og syv og tredive million kroner på det her område er det noget det konservative folkeparti bakker op om er det konservativ politik

besparelser

tekniknørd se præcis hvor pengene kommer fra så til det forslag som alle andre når vi som konservative foreslår noget har vi

det har vi selvfølgelig men vi synes det er vigtigt at vi gør noget mere for at vi har et velfungerende effektivt politi at vi skaber

udsat for et indbrud er der så politifolk der kan komme ud mange fortæller os

at vide når man anmelder det at der ikke er personale til at komme ud og håndtere det det nedprioriteres det er en grov krænkelse af den enkelte persons retssikkerhed

vi nødt til at gøre noget ved og derfor er det at vi afsætter penge til

det diametralt modsatte så leverede man negativ vækst i

og tretten er der nogen der nogen sinde har set det ske før

og så vil vi lade væksten komme fra det private erhvervsliv og derfor er det jo at vi igen og igen henstiller til og appellerer til at der bliver søsat direkte investeringer i det private erhvervsliv så det kan vokse

den offentlige sektor bliver mindre i takt med at den private sektor vokser vi mener man kan gennemføre nulvækst

ikke bare i og femten det vil vi jo gøre frem til

hvert eneste år og så er det en bogføringsøvelse fordi vi ligger sidst på året

seksten handler det om at vi skal have nulvækst

men det er jo altså pris og og lønfremskrevet så man kan

antal medarbejdere og det samme varekøb men vi holder den offentlige sektor

måske nok synes når det er finanslovsdebat at det er de store tal og de store rammer det handler om

helt fair statens forbrug af konsulenter

vi havde forudset skal vi gerne medvirke til at finde flere

vækstinitiativer i den private sektor vi vil gerne af

den øverste skat og bundskatten sådan at det

det her er ikke et spørgsmål om at pengene ikke er der vi skal nok medvirke til at de er til stede det kan man være helt sikker på

tak

som ordføreren selv tidligere har talt for og som

enhedslisten også synes ville være en rigtig god idé det kunne sikkert forebygge mange problemer i

integration af grønlændere her i danmark det andet spørgsmål

røster om at det var en voldsomt aggressiv handling

kontinentalsokkel helt over til ruslands to hundrede sømilegrænse jeg vil gerne høre

hvordan ordføreren opfatter det opfatter ordføreren det

vel også bare lige understrege at når danmark indleverer et sådant krav

så derfor mener jeg også at folketinget

har der indtil for ganske nylig reelt ikke været noget flertal for den journalisten har også skrevet at det var mig der for nogle ganske få dage siden sikrede regeringen

artiklerne bygger på det matematiske faktum at når regeringen laver

til venstre så tæller de danske partier kun ni og firs mandater

altså brug for mindst ét nordatlantisk mandat for at løfte stemmetallet op på de halvfems

være folketingsvalg i januar det betyder videre at

og det specielle er jo

regningen for for disse krav skulle betales af danske skatteydere og ikke vores egne vælgere vi kunne altså

ikke var de civiliserede dannede og ordentlige mennesker som vi er sidde i folketinget

måtte kræve ind med den ene hånd når man giver med den anden men at kunne give med begge hænder er vel enhver politikers drøm og den drøm har vi faktisk mulighed for at leve hvis vi vil det vi ville blive meget upopulære i danmark hvis vi gjorde det

rød blok på valgdagen forestil jer at rød blok havde fået seks og firs mandater og blå blok ni og firs mandater ved valget danske mandater altså og forestil jer så at

tusind og elleve havde været således som nogle meningsmålinger tyder på at det kan blive næste gang

fire røde nordatlantere så ville rød blok jo vinde magten selv om den havde tabt valget og så ville fire mandater

hver især sidde med muligheden for at stille meget store krav til finansloven danmarks vælgere skulle så i det tilfælde for det første leve med at få en anden regering end den de havde

økonomisk pris for at denne regering kunne blive siddende ved magten hvis så vi fabulerer videre og siger at rød blok havde syntes

så kunne bare én af de fire nordatlantere være gået til blå blok og have sagt hvis i indfrier

så er det jer der får magten i danmark de blå ville

været betænkelige men de havde dog sagt ja tak for det er trods alt billigere at danse med én krævende nordatlanter

om de hypotetiske muligheder bygger som sagt på

fordi den grundlæggende præmis for artiklerne er interessant og hidtil meget lidt diskuteret vi nordatlantere kunne ikke bare

afpresset regeringen i denne omgang vi kunne i det hele taget have været den rene gift for det politiske system i danmark det er jo også det som

parlamentsmedlemmer fra skotland muligheden for at stemme i rent engelske sager

således i virkeligheden

aldrig nogen sinde i forløbet op til denne finanslov truet med at stemme imod

jeg har haft nogle gode forhandlinger eller vi kan sige samtaler med finansministeren og hans folk og vi har fundet en fælles forståelse for tingene og sådan må det være

jeg det ville være misbrug af mit mandat at udskrive store regninger til folk

ene eller den anden vægtskål vi sidder her fordi grundloven siger at vi skal vi kæmper om at vinde pladserne og så må man også forvente at vi spiller spillet det er forkert og det ville være forkert at misbruge sit mandat men det ville være et svigt ikke at bruge det vi bør bare gøre det på vores egen ansvarlige måde

at der i vores lande er en anden finanslov og at danske myndigheder ikke implementerer nogen lov på færøerne uden om det færøske parlament

meget specielle elementer i den her forsamling og derfor må

dette er den sidste store debat i den her valgperiode

fungere mine krav har ikke været økonomiske de har været af politisk art og de

forholdet har været godt både til regeringen men sandelig også til til oppositionspartierne vi mangler stadig

de politiske opgaver jeg har sat på dagsordenen men det

at opsummere den aktuelle økonomiske situation i danmark og skitsere den ansvarlige og balancerede vej der er fundamentet for regeringens økonomiske politik og som jo samtidig skaber rum og tryghed

hvordan regeringens velfærdspolitik konkret adskiller sig fra en nulvækstpolitik grundlæggende

er det værd at hæfte sig ved at dansk økonomi er i fremgang selv om bnp væksten gennem

det måske væsentligste sted overhovedet nemlig på arbejdsmarkedet hvor beskæftigelsen i den private sektor er steget med næsten tredivetusind personer siden midten af to tusind og tretten samtidig er ledigheden faldet bruttoledigheden ventes at blive på ethundrede og femogtredivetusind personer i år og væksten på de danske eksportmarkeder er jo aftaget i løbet af to tusind og fjorten og en svagere vækst navnlig i euroområdet har bidraget til en lavere vækst i eksporten

det også sådan at tiltagende geopolitisk usikkerhed blandt andet i lyset af konflikten mellem

har svækket forventningerne til den økonomiske vækst

den svagere vækst i

har jo helt naturligt bidraget til at danske virksomheder og forbrugere fortsat er tilbageholdende og den indenlandske efterspørgsel har også på den baggrund været lavere end ventet i to tusind og fjorten

til billedet af den internationale konjunkturudvikling at lande som usa

i danmark vil tage til i styrke og at beskæftigelsen vil stige yderligere bnp væksten forventes med de seneste skøn at stige med en procent i to tusind og femten og to procent i to tusind og seksten beskæftigelsen ventes også at stige i de kommende år samlet vurderes beskæftigelsen at stige med cirka

og det vil også i de kommende år

private sektor at man ser et træk

der er naturligvis usikkerhed knyttet til

økonomi er grundlæggende i bedring

konkurrenceevne er styrket betydeligt siden to tusind og elleve men også på andre områder er dansk økonomi langt stærkere end for blot få år siden beskæftigelsen er som nævnt steget siden to tusind og tretten boligpriserne er steget siden

været positiv siden to tusind og tretten og renterne er faldet yderligere siden to tusind og tretten endelig

måneder set at olieprisen er faldet og at dollarkursen er steget og hvis denne udvikling er længerevarende vil

det understøtte aktiviteten i dansk økonomi samlet set

har dansk økonomi gode forudsætninger for vækst i de kommende

videst muligt omfang at understøtte vækst og beskæftigelse og gøre det inden for rammerne af en ansvarlig finanspolitik og det gør sig også gældende for finansloven for to tusind og femten udviklingen gennem to tusind og fjorten har jo desværre bekræftet at det fortsat er nødvendigt at holde en hånd under økonomien

klare tegn på fremgang i økonomien

har hidtil været mere beskeden end

tusind og femten i august

tusind og femten og det faktiske underskud til tre

dermed gik finanspolitikken for to tusind og femten helt bevidst tæt på underskudsgrænserne efter fremsættelsen af regeringens

på væksten i danmark svagere vækst indebærer jo også en risiko for at det faktiske offentlige underskud tusind og femten vil blive større end vurderet i august og dermed overskride

af kapitalpension til alderspension

at forbedre den offentlige saldo med tre fjerdedele procent af bnp i to tusind og femten svarende til femten milliard

betydelig sikkerhedsafstand til underskudsgrænsen for det faktiske underskud og det mindsker risikoen for at danmark på ny pådrager sig en henstilling fra eu pensionspakken indeholder ikke nye udgifter der er alene tale om at skattebetalinger fremrykkes tusind og femten og anvendes til at reducere underskuddet og dermed den offentlige gæld pensionspakken har desuden den fordel at forbedringen af den offentlige saldo i

kan foretages uden at vi svækker efterspørgslen og uden at vi dermed svækker vækst og beskæftigelse

tager vi en lang række nye initiativer sammen med

jeg skal komme tilbage til senere men grundlæggende

sig inden for de økonomiske rammer

bidrager aftalen ikke til at forringe det offentlige underskud i to tusind og femten de nye skøn for

tusind og femten i økonomisk redegørelse som udkom i december

øger isoleret set det offentlige underskud

samtidig være opmærksom på at den

mindsker de negative virkninger på det offentlige underskud af lavere bnp vækst endelig skal man også være opmærksom på at renten har været faldende i kølvandet på lavere international vækst og en faldende rente øger jo indtægterne fra pensionsafkastskatten og det mindsker det offentlige underskud samlet set

tusind og femten mod de tre procent af bnp der var vurderingen i august og med et offentligt underskud på to en halv procent af bnp i

er der som bekendt en vis sikkerhedsmargen

procent endelig skal det pointeres at

vækst og beskæftigelse den handler i lige så høj grad om at bidrage til at styrke virksomhedernes konkurrenceevne

forhold der vedholdende er udfordret af konkurrence fra andre lande selv om danmarks konkurrenceevne er styrket betydeligt siden to tusind og

der er fortsat et behov for at forbedre konkurrenceevnen for danske virksomheder

arbejder regeringen for at sikre virksomhederne gode betingelser for at skabe arbejdspladser i danmark det har regeringen

gjort med vækstplan dk i to tusind og tretten og med vækstpakke to tusind og fjorten fra

hundrede initiativer som sammen med en række af regeringens øvrige resultater i to tusind og fjorten øger velstanden i dansk økonomi med seks milliard kroner i to tusind og tyve

indebærer samtidig at virksomhederne kan reducere deres omkostninger med godt fem milliard kroner årligt

lavere afgifter effektiviseringer og så videre samtidig

tusind og fjorten understøtte en forøgelse af

den styrkede produktion vil bidrage til at sikre vellønnede job i hele landet herunder i vores produktionsvirksomheder det jeg har talt om indtil videre

jo alt sammen afgørende forudsætninger for at vi kan udvikle og fremtidssikre vores velfærdssamfund

kernen i det regeringen gør og det regeringen vil handler nemlig om fællesskab om at værne om og fremtidssikre vores fælles velfærdssamfund derfor afsætter regeringen i gennemsnit tre milliard kroner hvert år til ny

der er i to tusind og tyve vil være samlet set

i praksis adskiller sig fra

rammerne af en ansvarlig økonomisk politik har vi råd til betydelige investeringer i vores velfærdssamfund de kommende år regeringen har indgået en

tager hånd om de svageste i vores samfund og samtidig understøtter et ordentligt og trygt arbejdsmarked og det er alt sammen sket inden for rammerne af en balanceret og bæredygtig økonomisk politik

aftalen sikrer blandt andet en markant opprioritering af sundhedsområdet der tilføres i alt seks milliard kroner

næste fire år til forbedringer i det danske sundhedsvæsen dermed øger vi blandt andet indsatsen for at sikre bedre kræftoverlevelse og samtidig tager vi ansvar for samfundets svageste ved at styrke indsatsen over for kroniske sygdomme

vi med aftalen afsat nye midler til et hjemmehjælpsklippekort

et klippekort som skal give de svageste ældre mulighed for selv at bestemme

det så er en ekstra gang rengøring en tur i biografen et museumsbesøg eller noget helt fjerde

har stor betydning for hvordan børnene klarer sig senere hen i livet derfor styrker vi dagtilbuddene med samlet set en milliard kroner

mere pædagogisk personale i landets børnehaver vuggestuer og dagplejer med aftalen

to

forhøje fradraget for fagforeningskontingenter samtidig viderefører vi den hidtidige indsats imod social dumping med yderligere halvtreds million kroner i to tusind og femten

afsat mere end seks hundrede og halvtreds million kroner til indsatsen imod social dumping samtidig har aftalepartierne været optaget af at fastholde et trygt arbejdsmarked

der vil falde ud af dagpengesystemet samtidig sikrer vi bedre vilkår for

afskaffe den gensidige forsørgerpligt

enhedslisten er også enige om at det skal være muligt at udvikle alsidige boligområder derfor har vi besluttet at ændre planloven så kommunerne får bedre mulighed for at

udvikle blandede boligområder hvor der er plads til alle også borgere med små indkomster vi skal også tage ansvar for en bæredygtig fremtid for de kommende generationer derfor har regeringen også på det punkt sammen med sf og enhedslisten afsat to hundrede million kroner årligt til grøn omstilling og til en styrket klimaindsats i de kommende år

er der indgået i alt tre delaftaler om blandt andet udmøntning af

to tusind og femten en ny filmaftale for perioden

det er delaftaler som er indgået med et bredt flertal blandt folketingets partier og regeringen vil gerne kvittere for at flere partier er med

er samlet set fuldt finansieret den omfatter nye initiativer for i alt

og derudover er der gennemført fuldt finansierede delaftaler for to

den samlede finansiering på cirka fem

for to tusind og femten kan gennemføres inden for rammerne af budgetloven og

med det samlede aftalekompleks har regeringen jo fortsat kursen med at føre en ansvarlig og balanceret økonomisk politik som samtidig skaber rum for at udvikle den fælles velfærd i

nu vil jeg så bruge lidt tid på at kommentere ordførernes forskellige indlæg under debatten i dag først af alt en tak til ordførerne fra sf og enhedslisten der er jo helt som sædvanlig ved de her debatter ingen som helst grund til at man lægger skjul på at vi på en række punkter er uenige om væsentlige elementer i den

det er da også fremgået af debatten her i dag og det vil helt sikkert også være tilfældet fremover

styrker kampen imod social dumping styrker vilkårene for de danskere der har det sværest styrker den grønne omstilling og den kernevelfærd der spiller en meget stor rolle i så mange helt almindelige danske lønmodtageres liv

helt økonomisk ansvarlige rammer hvor alle de nye strammere krav til den økonomiske politik der er indført i de senere år

overholdes hvor de vækstpakker der er aftalt bredt i folketinget gennemføres og hvor den samlede økonomiske politik fortsat bidrager positivt til privat vækst og beskæftigelse det er alt sammen ikke så ringe endda og det vil jeg gerne takke for dernæst

jeg et par ord til venstres ordfører herre peter christensen herfra var bidraget efter min opfattelse i forstemmende grad præget af ønsket om og forventningen om en snarlig valgkamp det ønske kan man godt forstå og ordføreren er i sin gode ret til at have det men det er meget lidt befordrende når det stiller sig i vejen for

en saglig debat om den økonomiske politik og den økonomiske situation i danmark i stedet for en nøgtern diskussion af de økonomiske realiteter i stedet for et konkret bud på venstres egne forslag og prioriteter ja så fik vi en lang negativ ukonkret

den eneste kilde til fakta om økonomi og samfundsforhold der i øjeblikket anvendes i venstre nemlig den angrebsmanual man har udgivet til alle partiets folketingsmedlemmer og kandidater men der er ikke udskrevet valg og vi er ikke i valgkamp

og i den forbindelse så sagligt som muligt drøfte hvordan vi bedst løfter de tunge økonomiske oprydningsopgaver der har præget de senere

efter en lang periode hvor vko flertallet ikke havde styr på den økonomiske politik og derfor vil jeg gerne hjælpe venstres ordfører med en række oplysninger som ikke har fundet vej til angrebsmanualen

måske starte med et par fakta om de mål venstres ordfører taler om og taler for økonomisk fremgang økonomisk ansvarlighed styr på de offentlige finanser flere private arbejdspladser stærkere konkurrenceevne og et erhvervsliv der klarer sig

i de seneste tre år

herre lars løkke rasmussen og venstre stod i spidsen for og derfor er situationen jo også at vi faktisk har fået flere private arbejdspladser og færre ledige

to hundrede og fire danske topledere

i forhold til hvad der venter den private sektor og virksomhederne i de kommende måneder pilen peger

ikke bare venstres ordfører men hele den borgerlige opposition lægger for dagen når det gælder den realøkonomiske udvikling i

ja så får man nogle gange det indtryk at ordførerne nærmest ærgrer sig over eller måske ligefrem frygter den økonomiske fremgang der rent faktisk viser sig på en lang række

den politiske trang til at skælde ud på regeringen og dens ministre langt overskygger interessen for

diskussion om underskud og ansvarlighed i økonomiske politik

fornøjelsen at tage med et bredt udvalg af repræsentanter fra venstre

have glemt den nære fortid hvor den eneste regering der rent faktisk har pådraget danmark en eu henstilling

der udløste de krav om oprydning

regering i de senere år har måttet og kunnet håndtere sådan at henstillingen nu er

kommissionen på baggrund af den seneste udvikling og de seneste data skønner at det danske underskud bliver på to

det dermed holder sig solidt på den rigtige side

og at vi lander på to procent fortsat på sikker afstand af grænsen

helt barokt bliver det så

svar på finansudvalgets spørgsmål en hundrede og to og halvtreds

venstres forslag til finanslov rent faktisk blev gennemført

ville det på baggrund af de aktuelle økonomiske udsigter resultere i et offentligt underskud på mellem tre

sikkerhedsmargen uden reserver til uforudsete udgifter i to tusind og femten

synes der er grund til at tage den lige en gang til og måske langsomt hvis man gennemfører venstres egen økonomiske politik for finansåret to tusind og femten altså det finansår vi debatterer her i

ja så ville det igen ligesom under vko regeringen

af de underskudsgrænser danmark har bundet sig til hvis man altså ikke gennemfører den pensionspakke regeringen ansvarligt og rettidigt

det fører mig videre til et par bemærkninger om selve pensionspakken som jo sikrer at vi med finansloven fortsat kan føre en økonomisk politik der bidrager positivt til privat vækst og beskæftigelse her har kritikken jo som bekendt været ganske massiv og det

måske kan det i den forbindelse være nyttigt for for folketinget at blive mindet om nogle af de vurderinger

for det økonomiske råd hans jørgen whitta

hvor vi har behov for at styrke beskæftigelsen samme overvismand

hvis ikke politikerne kan leve med et offentligt underskud på tre procent og man derfor på traditionel vis må stramme sig ned på tre

det en voldsom finanspolitisk stramning der vil have væsentlige negative konsekvenser for økonomien i den konjunktursituation som vi befinder os i nu og vi kan tydeligt se behovet for at undgå en så stor finanspolitisk stramning

det kan være hensigtsmæssigt at forlænge fristen til to tusind og femten for at omlægge kapitalpensioner samt også at inddrage indskud i

fremtvinger en økonomisk stramning ud fra hensynet til eus budgetrestriktioner

sagt helt ligeud pensionspakken er nyttig hvis man vil undgå at føre en politik der koster vækst og koster job også i dansk erhvervsliv dernæst

for at konkretisere dansk folkepartis økonomiske politik for at etablere noget der bare minder om sammenhængen mellem udgifter og indtægter i den politik dansk folkeparti fremfører i en lang række sammenhænge og jeg fulgte med særlig opmærksomhed herre rené christensens forsøg

mange spørgsmål der helt enkelt gik på sammenhængen mellem på den ene side de mange populære synspunkter dansk folkeparti indtager i medierne og så på den anden side den manglende vilje til

når finansloven skal behandles

på vej ned ad løjpen væltede stort set alle de porte spørgerne stillede op på vejen helt konsekvent så led ordføreren af et kraftigt hukommelsestab når det gjaldt de helt konkrete ufinansierede udgiftsforslag fra fremtrædende medlemmer af dansk folkeparti

regeringens holdninger og vurderinger både af ret og rimelighed men jo også

for at føre en økonomisk politik der virker

til næste år på et tidspunkt skal tage stilling til retningen for danmark i de kommende fire år og det vil jeg egentlig gerne takke for den tak skal dog falde med den tilføjelse at min glæde ved at følge

jo må modsvares af en helt tilsvarende bekymring hos venstre og hos herre

ikke nogen form for ansvarlig fællesnævner mellem den økonomiske politik der fremlægges af de fire borgerlige partier

kommune og regionsaftalerne sløjfe bloktilskudsaktstykket genåbne de allerede vedtagne kommunale og regionale budgetter og altså sende hvad der bedst kan betegnes som en omvendt julegave altså et girokort på en milliard kroner

som useriøst af det konservative folkeparti i øvrigt på linje med en

at der skal spares fire milliard kroner på de statslige budgetter uden jo på nogen måde

skal findes gennem konkrete ændringsforslag til

og det skaber jo samlet set en grundlæggende usikkerhed om alternativet til den nuværende regering det skaber et skærpet behov for at man fra venstres side fremlægger en

vil jeg slutte med et stille jule og nytårshåb om at vi får sådan en plan i de kommende år

slutte med en tak for dagens debat indtil videre og for den brede enighed der til trods for vores mange diskussioner jo alligevel tegner sig for at vi kan vedtage fællesskabets finanslov for totusinde

og hvori finansministeren redegjorde for de reformer der har været af dansk økonomi siden to tusind og

finansministeren at der er lavet reformer fra to tusind og ni til to tusind og elleve der har styrket dansk økonomi med seks og fyrre

milliard kr og at der er lavet reformer mens finansministeren har haft

milliard kr altså at halvfems procent

af finansministeren men af den tidligere vk regering har finansministeren fortrudt

hvor der bestemt også var noget at gøre i forhold til effektiviteten i vores offentlige sektor og de vilkår vi giver vores virksomheder alle de her ting er der jo så rettet op på siden ikke sådan at man er i mål men sådan at retningen er blevet langt mere rigtig og det glæder man sig over

vores erhvervsliv spørger man uvildige økonomer som man vel ikke kan mistænke for

regering jo ud som en klar vinder i

den genopretning men løb fra løftet da vi havde vundet valget det ville måske været for ærligt så det undlod finansministeren

det er så fakta

vi tager ansvaret for det hele hvad vi gik til valg på kære danskere håber

nu starter vi en ny runde med nye løfter vi vasker tavlen ren

kan ikke indfri de mange løfter

at den regering der sidder nu gør det bedre

de kan jo godt tallene de har også læst svarene til finansudvalget

jo grundlæggende sat sig ind i tingene og det de måske hæfter sig ved er

procent af de problemer der blev skabt det var ganske mange og dem har vi så måttet tage

kunne komme ud af vores lille ordveksling var en enighed om at tingene faktisk nu går bedre end før regeringsskiftet så er vi da kommet et stykke det var ikke det indtryk man fik af talen

ikke når man så står her med den

finanslov to tusind og femten er finansministeren så ikke enig i at det

rigtig svært at få den her til at falde på plads det har været

og den udfordring der har været i forhold til de gode intentioner om at man ville lave en finanslov hvor man netop var inde at kigge på velfærden er

man har ført en politik på indvandrer og asylområdet som har gjort at det har taget det provenu der var derfor står vi reelt i dag med en finanslov for to tusind og femten som ikke giver ret meget velfærd det som var udgangspunktet en

er nu desværre blevet til en finanslov

prioritere asylområdet og indvandringsområdet er det ikke det

derudover regningen for at danmark på linje med med en række andre lande modtager flere mennesker fra syrien fordi der er krig

den regning betales med penge der ellers skulle brugt på ulandsbistand

seksten man begynder først at sætte penge af

sytten når vi kigger på sikringen af medicintilskuddet til de kronisk syge er det en rigtig god overskrift men problemet er bare at man har sat nul kroner af i femten man begynder først at sætte penge af

styrket indsats over for de sårbare familier altså i den her

sat nul kroner af i femten man begynder først at sætte penge af

seksten så må ministeren jo sige og jeg anerkender at man havde gode intentioner fra regeringens side

ikke lykkedes at få de gode intentioner

man har ført en forfejlet politik på asylområdet og derfor er det det der har suget pengene

til at gennemføre de initiativer man gerne ville i forhold til velfærden i

også sker positive ting i de kommende år mange af bevillingerne

mange af dem indfases sådan at de faktisk vokser over den kommende årrække

at vk regeringens økonomiske politik kunne have været bedre men ligefrem at anerkende at den her regerings politik løser opgaven

hvad det offentlige underskud var i to tusind og elleve da finansministeren

hvor alting ifølge ham går meget bedre

med et underskud på tres milliard kroner

er styr på tingene og så opererer man jo med underskud inden for grænserne som et led i konjunkturpolitikken det tror jeg er vældig klogt det svarer jo helt til til de opfordringer der også

økonomiske råds formandskab

som et virkemiddel på ansvarlig vis i den

frit efter min hukommelse og jeg kan tage fejl på det punkt

korrigere mig selv bagefter liberal alliances formand herre anders samuelsen der først opererede med den tanke i den politiske debat i danmark i forbindelse med et af de

måske forske lidt i i liberal alliances

mens den regering som man overtog økonomien fra havde et underskud som var næsten halvt så

har det da slet ikke nogen betydning hvor stort underskuddet er altså når man

milliard kroner

at vi holder os inden for alle de grænser vi har bundet os til hvorved vi sikrer at der er styr på den økonomiske politik i i danmark

jo desværre hvis man kender lidt til faget og det gør ordføreren helt afgjort hvis ordføreren ønsker at gå ind i den type diskussioner eksempler på lande der har ligget med små offentlige underskud eller

før finanskrisen men uden at have styr på det fundamentale i landets økonomi i øvrigt og dermed

på ingen måder var tilstrækkeligt eller retvisende for hvordan den pågældende økonomi rent faktisk havde det her i danmark måler vi på en lang række andre ting ud over underskuddet

at man laver finanslov uden at have penge til uforudsete udgifter og det

det ikke alene er de konservative men også venstre der faktisk

så kunne vi måske få finansministerens svar på om han husker

om det egentlig ville være særlig ansvarligt

fra at være folketingskandidat og hovedskribent

kavalkaden fair forsøg er finansministeren jo faktisk blevet helt økonomisk

med sin nyeste finanslov at vende tilbage til tiden som lidt løssluppen folketingskandidat

siddende folketingsmedlemmer kan jeg ikke finde det det skyldes måske at jeg ikke har læst

kan jo være at finansministeren vil hjælpe

vækst og beskæftigelse og den såkaldte finanseffekt

sagtens kan sætte sig lidt grundigere ind i bagefter

positiv og det er jo et mål på at man skubber positivt til vækst og beskæftigelse

den private sektor med den finanslov vi vi vedtager om om forhåbentlig ret kort tid dermed lykkes man jo med opgaven om at balancere det hensyn at man både ønsker sig et stærkere fællesskab der sikrer bedre velfærd og et stærkere fællesskab der sikrer flere job

økonomisk ansvarlig finansminister at olieprisen er raslet ned og

siden erklærede sig klar til at sælge olie til fyrre dollar tønden

økonomiske fundament for regeringens højt profilerede politiske plan om en togfond

været stillet til socialdemokratiske repræsentanter som ikke kunne svare men med det intellektuelle

finansministeren kan svare på om det ikke er bekymrende og om det ikke udhuler potentialet

set en positiv ting for økonomien altså det er jo samlet set noget der slår ud

færre omkostninger for virksomhederne formentlig mere vækst flere job og bedre eksportmuligheder for vores virksomheder

af penge fra nordsøen er jo helt robust det er jo over en lang årrække her penge falder og bruges

med udgangspunkt i hvad der vil være den langsigtede pristrend

ved vi at en del af stigningen henføres til at der

udgifter i to tusind og femten til asylområdet

konteres med under udviklingsbistand derfor synes jeg at det naturlige spørgsmål i den her sammenhæng er

seksten vil udviklingsbistanden så falde igen

med den finanslovsaftale der ligger man har været dybt nede på de forskellige områder for at finde ud af hvor man skulle spare nogle penge til

når man nu har et regeringsgrundlag der fortæller at man over en årrække

skal op på en procent af bni

kan det så virkelig være rigtigt at man forestiller sig at man fra

udviklingsbistanden altså hvis man skriver i regeringsgrundlaget at man over en årrække ønsker at

på en procent af bni kan man så finansminister forestille sig at man løber fra det

gør noget andet nemlig sænker udviklingsbistanden fra to tusind og femten til

elmarkedet fordi man ikke har råd til den engangsudgift der i så fald ville være i to tusind og femten mener ministeren at det er økonomisk ansvarligt at udskyde et lovforslag fordi man har brugt alle pengene på finansloven i stedet for

er det jo så ikke tilfældet for venstre der lægger man jo lystigt op til at overskride de underskudsgrænser

jo det tal der optræder hvis man regner på effekten af venstres forslag uden at man gennemfører den pensionspakke som venstre så skarpt har kritiseret

og nu kan man så se konsekvensen af de holdninger man har fremført i den debat og man kan se hvem der om man så må sige stod på den rigtige side af grænserne i den diskussion og det

modtagelse af asylansøgere i danmark altså det man inden folketingsvalget mente ikke burde være en del af udviklingsbistanden

tidligere var enhedslistens ordfører på talerstolen og han var tilsyneladende noget i tvivl om hvad man egentlig havde aftalt omkring den sidste halve milliard

såfremt asyludgifterne stiger så meget som man hidtil

så finder man en halv milliard på udviklingsbistanden til efteråret kan finansministeren bekræfte at det er aftalen mellem regeringen enhedslisten

man jo enten sidder sikkert i sadlen igen eller laver noget helt andet

på de langsigtede udfordringer i dansk økonomi og de skal vel begynde at håndteres efter næste valg som minimum så kan finansministeren oplyse os om hvilke reformplaner

der skal jo laves nogle reformer som dem vi har været igennem de seneste år hvilke bud har finansministeren der hvad skal der gøres for at der

det stiller jo nogle krav til os om at gennemføre endnu mere politik der sikrer vækst og beskæftigelse i vores private erhvervsliv og leverer endnu flere private arbejdspladser end dem der allerede i forvejen er skabt under den her regering og er udsigt til i de kommende år derudover skaber det jo et rum for at vi kan styrke vores fællesskab

en vigtig prioritering der er jeg så uenig med spørgeren

at der er mange ting der bør og kan laves om i danmark vi skal da helt sikkert

vi skal gøre mere for vores virksomheder masser af arbejde at gøre men regeringen har i modsætning til oppositionen

er finansministerens indstilling til tingene så der skal vel laves nogle reformer efter et valg

millioner danskere på overførselsindkomst et tal som ifølge økonomisk redegørelse vil stige til to millioner så der

reformer så kan finansministeren ikke oplyse folketinget om så vi også kan få en debat om hvilke prioriteringer der er efter et valg jeg synes at det er godt at partier lægger deres planer frem det gør vi i liberal alliance men hvad kunne man forestille sig hvor skal der laves yderligere arbejdsmarkedsreformer

laves yderligere reformer der kan øge produktiviteten sådan at vi ikke har den sjettelaveste økonomiske vækst og sådan at vi kan få nedbragt

og det er jo kun med antagelse om et offentligt forbrug

truffet beslutning om hvad

er noget vi kommer til jeg har derimod lagt en fuldstændig fast ramme frem på regeringens vegne for hvordan tingene kan

i de kommende fire år og hele perioden frem mod to tusind og tyve og det gode ved den ramme er at den er fuldt finansieret i modsætning til tidligere udgaver af de her lange økonomiske planer bygger det ikke på krav om at vi har noget til gode som vi ikke ved hvad er

i den offentlige sektor det har jeg også hørt at statsministeren udtalte jeg tror i programmet mogensen og kristiansen her for et

i den offentlige sektor der var blevet brugt for mange penge

så ikke at svare på men henviste i stedet til finansministeren derfor har jeg jo så nu lejligheden til at spørge finansministeren

at der blev brugt for mange penge i den offentlige sektor under vk regeringen

også i forhold til andre vestlige lande der var ikke styr på

folketingets nuværende formand stod for da han havde ansvaret i

halvfemserne hvilket sikrede et langt opsving uden den type overophedning vores produktivitet haltede bag efter

finanser lod også noget tilbage at ønske

ikke perfekte men i langt bedre form

til offentlige udgifter og styringen af offentlige udgifter det

vi nu heldigvis fået en budgetlov som styrer den slags og også vil styre det i lang tid fremover faktisk indtil nogen måtte bryde den aftale der er indgået om det forhold og den er jo heldigvis meget bred og inkluderer også

man mente det var tilfældet men må jeg så spørge

et enkelt eller måske to forslag som finansministeren eller

parti i den tilsvarende periode

i den offentlige økonomi altså om at der blev brugt færre penge i den offentlige sektor

til andre lande derudover har jeg ikke travlt med noget som helst

til fakta om vores økonomi fakta om den udvikling der er uden for christiansborg

lægger polemikken væk og så peger jeg stille på når nu spørgeren har rejst sig og vil deltage i debatten

ligger man uden den pensionspakke regeringen har foreslået

ikke nogen nye arbejdspladser til den private sektor for at man kan få genereret en større vækst i de kommende år

de her engangsindtægter fra skatten på pensionsordningerne og det er da

enten er blevet fyret eller er på vej ud af slagterierne andre steder der er mange der gerne vil

i arbejde der så hvor er

planerne konkret for de nye kommende arbejdspladser der skal til for at vi kan få tjent hjem til at få lukket det større hul som regeringen regeringen

er at vi får flere private arbejdspladser

og det er ikke et panel der er påvirket af mit parti eller af regeringen hvordan det kan være at de prognosticerer at der vil blive skabt mere gang i den private del af vores økonomi i den kommende tid ja det hænger jo nok sammen med at der

økonomiske politik i modsætning til i

hvor spørgeren selv havde fornøjelsen af at stå i spidsen for det her sammen med sit parti og hvor vi tabte

det er det som regeringen beslutter så det bliver jo et fiktivt regnestykke som regeringen stiller op

den finanslov hviler på som det er nu

kommet nye arbejdspladser til men det er bare langtfra nok

underskud så der mangler jo nye arbejdspladser i den private sektor for at få genereret et større overskud igen til at få lukket

ikke i nærheden af at give et svar på det men så er der

underskud derefter så langt øjet rækker så regeringen er

der er en konkret plan en to tusind og tyve plan altså en plan der rækker mange år frem for hvordan det her

bliver endnu bedre hvad det naturligvis bør blive og det er jo det

der efterlyser at venstre giver tilsvarende konkrete svar på

var det hele lige ved at køre af sporet osv at økonomien var overophedet

er i danmark i øjeblikket jeg har et

ganske konkret spørgsmål ministeren var jo hovedarkitekten bag en fair løsning og fair forandring

det blev de gudskelov ikke havde det så ikke bidraget til en overophedning af den danske

jo så det forsigtighedsprincip der nu er blevet til lov i danmark nu er det ikke bare noget partier foreslår længere

skrevet ind i loven nemlig i en budgetlov som venstre jo heldigvis også har stemt for men som så vidt jeg forstår liberal alliance og dansk folkeparti har vendt sig imod så der er kommet styr på

var hovedarkitekten bag en fair løsning og fair forandring som ville sprøjte endnu flere penge ud penge som man ikke havde så betragter jeg ministerens svar nu og her

at man jo bare havde sat i søen fordi man skulle vinde et folketingsvalg man gik ud og lovede en utrolig masse ting som man aldrig gennemførte kan man drage den samme parallel til den finanslov som vi debatterer her i dag altså at man har sat en masse ting i søen som ikke kommer næste år som først kommer i

som skal være med til at sikre at finansministeren har

det vi har aftalt ja det kan ske med den finansiering vi allerede har tilvejebragt

det nye og det positive ved den her regerings økonomiske politik

at man styrer konjunkturerne ved at skrue op for efterspørgslen når der ikke rigtig er gang i tingene i danmark ligesom regeringen gør i de

formand tog ansvar for at få gjort da

vk regerings side og det er man også blevet grundigt kritiseret for

tusind danskere der gjorde brug af boligjobordningen og dansk byggeri har beregnet at boligjobordningen har skabt fem tusind arbejdspladser så man må jo i sandhed sige at det er en ordning som både danskerne og erhvervslivet har taget til sig nu vil regeringen så

fagforeningskontingent vil finansministeren ikke fortælle mig og resten af danmark hvor mange jobs

parti hvor vi tabte job også private

en plan for de dele fra partiet venstre den fik vi så

prioritering at vi ikke synes der er råd til det

situation hvor vi hellere vil disponere midlerne til for eksempel kræftbehandling på vores sygehuse

har været en ganske udmærket ting i en periode men fakta om det er jo også at det har skabt relativt få job

omstændigheder inklusive den støtte jeg selv har fået del i

mig der spørger og finansministeren der svarer selv om jeg godt kunne bruge taletiden her på at fortælle hvordan venstre vil skabe både vækst og arbejdspladser men nu er

er meningen med spørgsmålet her nu nævner finansministeren selv sundhedsområdet

vi ved jo alle sammen at finansministeren er arkitekten bag en fair løsning og jeg har kunnet konstatere

ministeren har jo selv skrevet i en fair løsning at i

vil man prioritere sundhedsområdet med syv milliard

om nogen gaveregn til nogen og da slet ikke til fagforeningerne der er tale om en rabat på skatten på arbejde

danske lønmodtagere der hver dag stiller på arbejde knokler igennem og betaler deres skat for at holde velfærdssamfundet kørende jeg må da sige at jeg

i mit stille sind har undret mig over

man vender sig imod lavere skat på arbejde for almindelige mennesker almindelige lønmodtagere

andre debatter vi har om hvorvidt det skal kunne betale sig at arbejde og hvorvidt der i øvrigt skal

at man kunne købe hele verden er et falsum og det ved finansministeren godt

komme med et svar på det spørgsmål som blev stillet af herre jacob jensen

i nullerne at socialdemokraterne ville spare

en sandfærdig historieskrivning og det skylder finansministeren nogle

var at den der forestilling om tingenes tilstand

vi havde regnet med var så fantastisk godt og var så fantastisk sundt i virkeligheden viste sig

ganske usundt og ganske uholdbart

også svaret på det andet spørgsmål altså nullerne kan jo ikke gøres om men vurderingen af nullerne står tilbage alle kan frit gøre sig deres betragtninger

ikke kun mig der deltager i den debat det er også de helt uvildige økonomer der

den regering vi har nu er når det gælder økonomien bedre end den vi havde før havde før

være der var nogle advarsler som regeringen overhørte men det var dog endnu værre med oppositionen

skal bare høre om den bemærkning der er i rangvidrapporten om at den daværende opposition ville bruge endnu flere penge er et falsum og om rangvidrapporten er forkert eller om finansministeren kan bekræfte at den politik som finansministerens parti førte da de var

og at rangvidrapporten kritiserer den daværende opposition for

skulle stige med to tusind kroner

men hvad er der så sket med disse løfter

service i folkeskolen i børneinstitutionerne i ældreplejen der er tværtimod blevet skåret rundt regnet en milliard kroner i kommunernes økonomi under denne regering

og fordi der snart er valg igen

skal vi så høre på nye løfter fra socialdemokraterne om flere penge til børn til syge og til ældre

i regeringens egen økonomiske redegørelse som udkom i sidste uge udgiftsstop nulvækst om man vil i den offentlige økonomi i to tusind og seksten

en regering og et socialdemokrati der igennem tre år har gennemført en minusvækst i kommunernes økonomi

sjovt nok i året efter et folketingsvalg og så skal vi i venstre høre på en ørkesløs kritik af vores forslag om at holde udgifterne i en af verdens største offentlige sektorer i ro

med et uhørt antal uindfriede løfter

som vand gør på en gås det preller fuldstændig af

i to tusind og femten pudsigt nok i et valgår

jeg ved ikke om de såkaldt helt almindelige danskere vil kunne mærke et velfærdsløft

i et svar til mig i finansudvalget her for nylig sagt at han ikke mener servicen under de sidste tre års minusvækst i kommunerne er blevet ringere tværtimod siger han servicetilbuddet er blevet forbedret på højt prioriterede områder men nu er der

socialdemokraternes holdninger på en lang række centrale områder

ellevetusind færre fuldtidsstillinger over de sidste tre år ifølge finansministeren færre pædagoger færre folkeskolelærere færre sosu assistenter

blevet fattigere når man ser på den samlede økonomi

otte gange i træk

fra regeringen der ikke giver ét nyt privat job tværtimod trækker finansloven arbejdsudbuddet ud af arbejdsmarkedet med regeringens egne ord

tre minutters ekstra voksentid om ugen

er vedtaget der stemmes

for stemte otte og fyrre imod stemte en og tres

er forkastet der stemmes

jeg slutter afstemningen for stemte ni imod stemte syv og halvtreds

ændringsforslaget er forkastet ønskes afstemning om

tretten af finansministeren

til § syvende finansministeriet ønskes

nummer fjorten til en og tredive af finansministeren

erhvervs og vækstministeriet ønskes afstemning

nummer to og tredive til otte og tredive fem hundrede og seks og ni og tredive til seks og fyrre af finansministeren de er vedtaget

om ændringsforslag nummer syv og fyrre

finansministeren det er vedtaget der stemmes

og der kan stemmes

ændringsforslaget er vedtaget

jeg slutter afstemningen for stemte ni og tredive imod stemte otte og halvtreds

til § tiende økonomi og indenrigsministeriet jeg betragter ændringsforslag nummer fire hundrede og en og halvtreds

det er forkastet ønskes afstemning

nummer ni og fyrre af finansministeren det er vedtaget der stemmes

jeg slutter afstemningen for stemte fem imod stemte

der stemmes om ændringsforslag nummer fire hundrede og tre og halvtreds

jeg slutter afstemningen for stemte ni imod stemte hundrede

forkastet ønskes afstemning om ændringsforslag nummer fem hundrede og syv og halvtreds af finansministeren

til § ellevte justitsministeriet ønskes afstemning om ændringsforslag nummer en og halvtreds og to og halvtreds af finansministeren de er vedtaget der stemmes om ændringsforslag nummer fire hundrede og fire og halvtreds af

jeg slutter afstemningen for stemte seks

ændringsforslaget er forkastet der stemmes

om ændringsforslag nummer tre og halvtreds af finansministeren og der kan stemmes

jeg slutter afstemningen for stemte otte og halvfems imod stemte ti

ændringsforslaget er vedtaget ønskes afstemning om ændringsforslag nummer fire og halvtreds til fire og tres af finansministeren

jeg slutter afstemningen for stemte ti

ændringsforslaget er forkastet ønskes afstemning om ændringsforslag nummer otte og halvfems til

fem af finansministeren

af finansministeren de er vedtaget der stemmes om ændringsforslag nummer en hundrede og seks og tredive af finansministeren og der kan stemmes

nu jeg slutter afstemningen for stemte hundrede imod stemte ti

ønskes afstemning om ændringsforslag nummer en hundrede og syv og tredive til

af finansministeren de er vedtaget der stemmes om ændringsforslag nummer en hundrede og halvtreds af finansministeren og der kan stemmes

nu jeg slutter afstemningen for stemte hundrede imod stemte ti

ændringsforslaget er vedtaget ønskes afstemning om ændringsforslag nummer en hundrede og en og halvtreds til

af finansministeren de er vedtaget til § sekstende ministeriet for sundhed og forebyggelse ønskes afstemning om ændringsforslag nummer en hundrede og firs

de er vedtaget der stemmes om ændringsforslag nummer en hundrede og seks og firs af finansministeren og der kan stemmes

nu jeg slutter afstemningen for stemte en hundrede og fem imod stemte fem

er vedtaget ønskes afstemning om ændringsforslag nummer en hundrede og syv og firs

af finansministeren de er vedtaget der stemmes om ændringsforslag nummer fire hundrede og seks og halvtreds af

jeg slutter afstemningen for stemte fem

forkastet der stemmes om ændringsforslag nummer to hundrede af finansministeren

afstemningen for stemte ni og halvfems imod stemte ti

vedtaget ønskes afstemning om ændringsforslag nummer to hundrede og

af finansministeren det er vedtaget til § syttende beskæftigelsesministeriet ønskes afstemning om ændringsforslag

to hundrede og seksten fem hundrede og fjorten to hundrede og atten

fem hundrede og sytten og to hundrede og fem og tredive til

af finansministeren de er vedtaget der stemmes om ændringsforslag nummer to hundrede og ni og tredive af finansministeren nu

jeg slutter afstemningen for stemte halvfjerds imod stemte ni og tredive

er vedtaget ønskes afstemning om ændringsforslag nummer to hundrede og fyrre

af finansministeren de er vedtaget

nummer tre hundrede og fem af finansministeren og der kan stemmes

nu jeg slutter afstemningen for stemte

er vedtaget ønskes afstemning om ændringsforslag nummer tre hundrede og seks til

finansministeren de er vedtaget

til § enogtyvende kulturministeriet ønskes

af finansministeren

nummer tre hundrede og otte og halvtreds af finansministeren det er vedtaget der stemmes om ændringsforslag nummer fire hundrede og syv og halvtreds af

jeg slutter afstemningen for stemte nitten imod stemte en og halvfems

ændringsforslaget er forkastet til § treogtyvende miljøministeriet ønskes afstemning

nummer tre hundrede og ni og halvtreds

de er vedtaget til § fireogtyvende ministeriet for fødevarer landbrug og fiskeri ønskes afstemning

af finansministeren de er vedtaget der stemmes om ændringsforslag nummer tre hundrede og tre og halvfjerds af finansministeren

nu jeg slutter afstemningen for stemte en hundrede og fem imod stemte fem

ændringsforslaget er vedtaget der stemmes

jeg slutter afstemningen for stemte fem

forkastet ønskes afstemning om ændringsforslag nummer tre hundrede og fire og halvfjerds

af finansministeren de er vedtaget

af finansministeren de er vedtaget der stemmes

nummer fire hundrede og ni og halvtreds af v

jeg slutter afstemningen for stemte ni og tredive imod stemte syv og halvtreds

ændringsforslaget er forkastet ønskes afstemning om ændringsforslag nummer tre hundrede og fire og halvfems til

af finansministeren de er vedtaget til § niogtyvende klima energi og bygningsministeriet der stemmes

tre hundrede og ni og halvfems af finansministeren

jeg slutter afstemningen for stemte syv og halvtreds imod stemte tre og halvtreds

er vedtaget ønskes afstemning om ændringsforslag nummer fire hundrede fem hundrede og en og tyve

ændringsforslaget er forkastet ønskes afstemning om ændringsforslag nummer fire hundrede og tre og tyve til

af finansministeren de er vedtaget der stemmes om ændringsforslag nummer fire hundrede og syv og tredive af finansministeren nu

jeg slutter afstemningen for stemte seks og firs imod stemte nitten

ændringsforslaget er vedtaget ønskes afstemning om

otte og tredive af finansministeren det er vedtaget der stemmes om ændringsforslag nummer fire hundrede og en og tres af

der stemmes om ændringsforslag nummer fire hundrede og tre og tres af kf

nu jeg slutter afstemningen for stemte fem

ændringsforslaget er forkastet der stemmes om ændringsforslag nummer fire hundrede og fire og tres

jeg slutter afstemningen for stemte fire og tredive imod stemte to og tres

om ændringsforslag nummer fire hundrede og fem og tres

jeg slutter afstemningen for stemte ni og tyve imod stemte syv og tres

jeg slutter afstemningen

er forkastet der stemmes

om ændringsforslag nummer fire hundrede og syv og tres af v

for stemte ni og tyve imod stemte fire og halvfjerds

ændringsforslaget er forkastet der stemmes

om ændringsforslag nummer fire hundrede og otte og tres af v og der kan stemmes nu

nu jeg slutter afstemningen for stemte ni og tyve imod stemte en og firs

ændringsforslaget er forkastet der stemmes om ændringsforslag nummer fire hundrede og ni og tres af v

for stemte en og fyrre imod stemte en og tres

fem hundrede og en og firs af

slutter afstemningen for stemte fem imod stemte fem og firs

ændringsforslag nummer fire hundrede og halvfjerds af v

for stemte ni og tyve imod stemte seks og halvtreds

nu jeg slutter afstemningen

ændringsforslaget er forkastet der stemmes om ændringsforslag nummer fire hundrede og tre og halvfjerds af v

jeg slutter afstemningen for stemte fire og tredive imod stemte seks og halvtreds

om ændringsforslag nummer fire hundrede og fire og halvfjerds af v

slutter afstemningen for stemte tre og tredive imod stemte fem og halvtreds

der stemmes om ændringsforslag nummer fire hundrede og fem og halvfjerds af

jeg slutter afstemningen for stemte fire og tredive imod stemte syv og halvtreds

der stemmes om ændringsforslag nummer fire hundrede og seks og halvfjerds af v og

jeg slutter afstemningen for stemte otte og fyrre imod stemte syv og halvtreds

er forkastet der stemmes om ændringsforslag nummer fire hundrede og syv og halvfjerds af v

jeg slutter afstemningen

fire og tredive imod stemte en og halvfjerds

ændringsforslaget er forkastet der stemmes om ændringsforslag nummer fire hundrede og otte og halvfjerds af v

der kan stemmes nu

jeg slutter afstemningen for stemte ni og tredive imod stemte en og halvfjerds

nummer fire hundrede og ni og halvfjerds af

jeg slutter afstemningen for stemte fem imod stemte en hundrede og tre

der stemmes om ændringsforslag nummer fire hundrede og firs af

jeg

slutter afstemningen for stemte fem imod stemte hundrede

om ændringsforslag nummer fire hundrede og en og firs af

ændringsforslag nummer fire hundrede og to og firs af

nu jeg slutter afstemningen for stemte fem imod stemte

om ændringsforslag nummer fire hundrede og tre og firs af

jeg jeg slutter afstemningen for stemte fjorten

ændringsforslaget er forkastet der stemmes

om ændringsforslag nummer fire hundrede og halvfems af

slutter afstemningen for stemte fjorten imod stemte fem og halvfems

ændringsforslaget er forkastet der stemmes

nu jeg slutter afstemningen for stemte to og tyve imod stemte firs

jeg slutter afstemningen for stemte fjorten

ændringsforslaget er forkastet

ændringsforslaget er forkastet der stemmes om ændringsforslag nummer fire hundrede og fire og halvfems af

jeg slutter afstemningen for stemte fjorten imod stemte seks og halvfems

og fem og halvfems af

jeg slutter afstemningen for stemte fjorten imod stemte en og halvfems

ændringsforslaget er forkastet der stemmes

ændringsforslag nummer fire hundrede og seks og halvfems af

jeg slutter afstemningen for stemte fjorten imod stemte seks og halvfems

ændringsforslaget er forkastet der stemmes

om ændringsforslag nummer fire hundrede og syv og halvfems af

jeg slutter afstemningen for stemte fjorten imod stemte en og halvfems

ændringsforslag nummer fire hundrede og otte og halvfems af

ændringsforslaget er forkastet til § seks og tredive pensionsvæsenet ønskes afstemning

ændringsforslag nummer fire hundrede og ni og tredive af finansministeren

for stemte fem imod stemte otte og halvfems

ændringsforslaget er forkastet der stemmes

nummer fem hundrede

jeg slutter afstemningen for stemte fem

ændringsforslaget er forkastet ønskes afstemning om ændringsforslag nummer fem hundrede og seks og tredive og fire hundrede og tre og fyrre af finansministeren de er vedtaget der stemmes om ændringsforslag nummer fem hundrede og en

ændringsforslaget er forkastet ønskes afstemning om ændringsforslag nummer fem hundrede og syv og tredive til

af finansministeren de er vedtaget der stemmes om ændringsforslag nummer fem hundrede og to af

jeg slutter afstemningen for stemte fem imod stemte

forkastet ønskes afstemning om ændringsforslag nummer fem

og to og fyrre af finansministeren de er vedtaget der stemmes om ændringsforslag nummer fem hundrede og tre

jeg slutter afstemningen for stemte fem imod stemte hundrede

er forkastet ønskes afstemning om ændringsforslag nummer fem

og fire og fyrre af finansministeren de er vedtaget der stemmes om ændringsforslag nummer fem hundrede og fire af

forkastet ønskes afstemning om ændringsforslag

af finansministeren de er vedtaget der stemmes

ønskes afstemning om ændringsforslag nummer fem hundrede og to og halvtreds til fem

de er vedtaget til § fyrre genudlån med videre ønskes afstemning om ændringsforslag nummer fem hundrede og otte og halvtreds til

af finansministeren de er vedtaget til § en og fyrre beholdningsbevægelser med videre ønskes afstemning om ændringsforslag nummer fem hundrede og to og halvfjerds

jeg foreslår at behandlingen

af finanslovsforslaget her standses og at lovforslaget henvises til fornyet behandling i finansudvalget hvis ingen gør indsigelse mod dette forslag betragter jeg det som vedtaget det er vedtaget